vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer

anledning af thomas jensens orlov og første stedfortræder for det radikale venstre i københavns storkreds pernille boye koch i anledning af uffe elbæks orlov er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

modigt at de radikale taler om

her i dag er at muligheden for at få dansk statsborgerskab skal gøres endog væsentligt lettere

indgik med enhedslisten allerede her i foråret

det er så en aftale som samlet set går ind og lemper kravene til at få dansk statsborgerskab i aftalen har regeringen allerede nedsat kravene til ansøgernes sprogkundskaber sådan at man nu kan blive dansk statsborger efter blot at have bestået det der hedder dansk to som svarer til cirka syvende klasseniveau hvor det før var dansk tre svarende til cirka niende klasseniveau kravene til selvforsørgelse

også blevet lempede sådan at ansøgeren nu kan have modtaget kontanthjælp i op til to en halv år ud af de seneste fem år og alligevel få dansk pas

det lovforslag vi står med nu vil så erstatte den nuværende indfødsretsprøve med en ny prøve som så skal hedde en statsborgerskabsprøve

i rækken af lempelser som

det er noget man skal gøre sig fortjent til og der synes vi altså at regeringen sætter barren for

ærgerligt at venstre slet ikke blev inviteret til forhandlinger om den her aftale på trods af at jeg henvendte mig til justitsministeren og bad om at blive indkaldt til forhandlinger så ønskede man ikke

vi havde gerne bidraget og jeg tror rent faktisk at vi kunne være nået frem til en aftale i enighed en aftale som et bredt flertal af partier her i folketinget havde kunnet stå bag men desværre ser vi jo på udlændingeområdet at regeringen har valgt at føre blokpolitik

enhedslisten og det undrer mig når nu ellers vores statsminister har lagt op til et bredt samarbejde

og nu vil regeringen så støttet af enhedslisten også gøre det lettere at bestå indfødsretsprøven ved at erstatte den nuværende prøveform med en statsborgerskabsprøve

uforberedte aktualitetsspørgsmål ned fra fem til tre hvilket jo vil gøre det langt lettere for ansøgere der hverken følger med eller involverer sig i den aktuelle samfundsdebat at bestå og dermed få dansk statsborgerskab resten af spørgsmålene ville man jo fortsat kunne læse op til

regeringen vil også fjerne fokus i prøven på dansk kultur og dansk historie det er åbenbart af mindre betydning om man kender noget til vores kultur og vores historie

være statsborger i danmark i stedet mener man at

aspekter af det danske hverdagsliv og det aktive politiske liv som det hedder i aftaleteksten hvad det kommer til at

fordi spørgsmålene skal jo så senere

undervisningsministeriet

naturligvis enige i at det er vigtigt at have kendskab til det danske hverdagsliv og det aktive politiske liv ingen tvivl om det men vi mener også at kendskab til historie og kultur er vigtigt

om at man skal kunne kongerækken udenad eller den nøjagtige dato for slaget ved dybbøl mølle der er heller ikke nogen der ønsker at man skal kunne citere samtlige olsen bande film

det handler om at man skal kunne forstå baggrunden for at vores samfund ser ud som det ser ud

altså kun hvis man har sat sig i hvert fald lidt ind i de afgørende kulturelle og historiske begivenheder der har haft betydning for hvordan vi har indrettet vores

vi har haft en fredelig overgang fra enevælde til demokrati

også haft stor betydning for den danske kultur

og det er der sikkert mange der er trætte af at høre om men hvis man vil

at venstre bliver ved med at tale om løftebrud må man jo lade være med at

løftebruddet i den her sag handler om at dengang regeringsgrundlaget blev skrevet var regeringen af den opfattelse at samtlige krav til statsborgerskab skulle vedtages ved lov frem for ved skiftende politiske aftaler som regeringen har valgt at udtrykke sig i regeringsgrundlaget

at regeringen fortsætter med sine løftebrud især i tilfælde som det her hvor regeringen jo bare kunne

en aftale der bliver udmøntet i et cirkulære man kan ikke bruge undskyldningen om at man ikke kunne finde flertal man kan ikke bruge undskyldningen om at man ikke havde økonomi der er ingen undskyldning for det løftebrud vi er vidne til i dag afslutningsvis vil jeg komme med en overraskelse af de større nemlig at venstre stemmer imod

lave om på den stramme og fair flygtningepolitik og integrationspolitik som man kaldte det under valgkampen det sagde

og rydde op efter den her her regering

i sømmene når vi forhåbentlig en dag får

jeg tror ikke vi har set enden på disse lempelser fru zenia stampe

på landsmødet at hun havde haft et møde med forskellige kampfæller som hun kalder det røde kors red barnet bedsteforældre for asyl og så videre og deres kampfæller var skuffede som hun udtrykker

være lige meget men fru zenia stampe gav udtryk for at man er nået et meget langt stykke ad vejen

endnu ikke har spist sig igennem samtlige retter på det store radikale tag selv bord

i fællesskabet i danmark er det så ikke bedre at vi

som de kan anvende direkte i deres hverdag at de har viden om arbejdsmarkedsforhold at de ved hvordan de kan gøre deres indflydelse gældende at de ved noget om rettigheder i ægteskabet børns rettigheder og alle sådan nogle ting som faktisk er det der skal til for at få hverdagen til at

jo også en del af det at tilegne sig et andet lands

over de personer som op gennem

danmarks navn på landkortet synes ikke det er ligegyldigt

fru karina lorentzen dehnhardt får det til at fremstå som om det er enten eller vi vil jo meget gerne fra venstres side

er andre typer spørgsmål som man også med relevans kunne inddrage i prøven det er jo ikke noget

hensyn til reformationen og hvis vi ser

på de problemer der jo er i den danske kulturforståelse mellem forskellige religionsopfattelser

netop det at kristendommen har været igennem en reformation hvor vi ikke længere blindt følger

har gjort op med katolicismen og fået vores version af protestantismen

ikke kunne et nøjagtigt årstal det er ikke det vi fisker efter

vide at vi har haft en reformation i danmark

at blive danske statsborgere og opfylde kravene

lige nu er det sådan at rigtig mange danskere ikke engang vil kunne svare på

de spørgsmål der ligger i indfødsretsprøven

for svære for danskerne men tror tror venstres ordfører ikke at man vil kunne få flere til faktisk at prøve at arbejde hen imod

få statsborgerskab og lægge sig i selen for at lære dansk

uden at vide hvem tycho brahe var og der var jo et pensum det var kun fem af spørgsmålene der var uforberedte

fulgte bare en lille smule med i den offentlige debat den prøve var ikke særlig vanskelig jeg er sikker på at såvel fru karina lorentzen

de andre tilstedeværende medlemmer her i salen med største lethed

at de ting som kommer til at ligge i lovgivningen her egentlig er i orden altså at det er de relevante ting man kommer til at tale om det jeg så godt

mig at spørge ordføreren om er i forhold til det materiale der ligger til grund

på et niveau hvor det burde være for eksempel

slaget ved dybbøl og den situation der var

så vidt jeg husker er det cirka to hele sider der står i i bogen danmark før og nu

står fire linjer fire linjer om krigen i irak og afghanistan

også er meget vigtigt men jeg er ikke enig i

historie og kultur er ligegyldigt og det er jo det man lægger op til i den nye prøve

man smider barnet ud med badevandet

at indføre nogle nye spørgsmål som da sikkert godt kan være relevante men lur mig om der ikke komme historier om pudsige spørgsmål som

der også vil være mange danskere der ikke vil kunne besvare

men svaret kan jo lige så godt være et andet for i pensummet står der at det er anders fogh rasmussen

så hvad skal man så svare

den måde som prøven er bygget op på i dag

det synes jeg er afgørende vigtigt for at det her ikke kommer til at fortsætte

sådan at

skulle vi sælge dybbølmærker

en pæn ældre dame til hende nå

ikke sagde hun jeg tror det er fordi møllen

til at blive kalket det betyder på dansk at

sådan kan det jo gå selv når man er dansker og har gået i dansk skole

op i et antal konkrete spørgsmål

det er da et selvstændigt problem som vi også bør gøre mere ved men

man aktivt søger statsborgerskab i et andet land i en voksenalder synes vi i venstre ikke at det er et urimeligt krav

at sige så må du også sætte dig ind i det land hvorfor er det du gerne vil have statsborgerskab i det her land frem for i det land du kommer fra det er vel fordi

gerne vil være en del af det samfund og derfor synes vi

set også det er meget rimeligt at man sætter sig ind i nogle ting

bestå prøven og derved lærer man jo også noget altså man lærer jo noget

ved at læse op til en prøve og gennemgå pensum man lærer en del om det land

bliver det på elitens betingelser det vil sige at dem der har en universitetsuddannelse

hånden har ikke altid så meget historisk teoretisk og matematisk viden at vi kan svare på den slags ting jeg kan i hvert fald ikke og jeg vil ikke stå her og prale af at jeg kan svare på

og jeg synes det er tåbeligt at forlange det af mennesker der skal leve

rigtig gerne ville inviteres over

nået hinanden men vi var end ikke inviteret

så er det da lidt frisk synes jeg at man udlægger det som om

så bliver jeg i tvivl om hvorvidt ordføreren overhovedet har læst

vi kan da ikke stemme for et lovforslag som lægger op til at man fuldstændig afskaffer at der skal være spørgsmål om dansk kultur og dansk historie det kan vi da ikke skrive under

det helt centrale er aktualitetsspørgsmål

hvad der sker her og nu og og kultur og historie

hører den tidligere prøve til hvis hvis det virkelig bare er meningen at man vil lave en lille finjustering må man da nok sige

og det aktive politiske liv der møder borgerne i et moderne samfund forslaget følger samtidig af den aftale

på indfødsretsområdet der i foråret blev indgået med enhedslisten siden to tusind og fem

at man som udlænding består en indfødsretsprøve og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold dansk kultur og historie socialdemokraterne støtter at man som udlænding blandt andet skal kunne dokumentere kendskab til det danske samfund for at kunne blive dansk statsborger statsborgerskab er noget ganske særligt

for at opnå dansk indfødsret skal være høje derfor ønsker vi også at fastholde kravet om at man skal bestå en prøve der dokumenterer kendskab til danmark men prøven skal ikke stille krav til udlændinge der går ud over hvad mange danskere kan leve op til socialdemokraterne ønsker ikke at prøvens udformning skal være et biprodukt af en akademisk diskussion om kulturkamp vi ønsker derimod at reglerne om dansk statsborgerskab bruges bruges til at fremme integrationen statsborgerskab skal fungere som en gulerod for udlændinge der gør sig umage og ikke som en stopklods sammenlignet med vk regeringen vidner det om en ny tilgang til udlændinges ophold i danmark vi ønsker klare og rimelige regler der tilskynder til integration

derfor skal den nye statsborgerskabsprøve i højere grad handle om hverdagslivet i danmark på arbejdsmarkedsområdet på uddannelsesinstitutionerne i fritidslivet om det samfund som vi alle er en del af og som nye danskere skal integreres i derfor skal den nye

også i højere grad handle om det politiske liv i danmark det være sig på landsplan i kommunerne på arbejdsmarkedet eller i det lokale beboerdemokrati i en beboerforening

dermed betones det at statsborgerskabet ikke alene angiver en juridisk status men også fordrer

tager et medansvar for fællesskabet at man engagerer sig i samfundet at man tager stilling politisk at man kort sagt bliver en hel og aktiv del af det land man bliver borger i konkret skal prøven udarbejdes i dialog med undervisningsministeriet der har ansvaret for danskuddannelse

udlændinge den vil blive udformet som en skriftlig multiple choice prøve med tredive spørgsmål vedrørende aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund heraf vil tre spørgsmål vedrøre helt aktuelle forhold prøvetiden vil være fem og fyrre minutter og for at have bestået prøven skal to og tyve af spørgsmålene være besvaret korrekt det foreslås også at den nuværende lovgivning ændres per første januar to tusind og fjorten og den nye statsborgerskabsprøve forventes at finde anvendelse for første gang næste sommer det betyder at udlændinge som ansøger om dansk indfødsret fra og med sommeren to tusind og fjorten

mere relevant for livet i danmark

jeg meddele at socialdemokraterne støtter

tabte danmark slaget ved dybbøl hvilket betød at vi mistede slesvig

holsten og sønderjylland der er faktisk folk i dag som stadig lever med eftervirkningerne af den historiske begivenhed er det fuldstændig uvigtigt for socialdemokratiet

en historisk begivenhed der gjorde at danmark blev decimeret og at der er folk der stadig væk lever med konsekvenserne af det og måske har haft en far og en mor som har været involveret som som har været under tysk besættelse eller en bedstemor eller en bedstefar

se hvor stor betydning det har i forhold til en indfødsretsprøve da jeg nævnte det tidligere

var det ud fra at sige hvor meget skal det fylde i forhold til at danmark

lægger op til det man skal vide i forhold til indfødsretsprøven

ser regeringen virkelig indfødsret statsborgerskab

det er det vi mener i dansk folkeparti at når man bliver dansk statsborger er

fordi man er blevet dansker at man så at sige er gået igennem hele integrationsprocessen og den er så afsluttet

ude i virkelighedens verden ved jeg godt men det bør være det man tilstræber når du får statsborgerskabet

at nu er du blevet integreret nu er du blevet

men men er socialdemokraterne uenige i

til en del af det danske samfund

at der ikke ville ske ændringer i flygtninge og integrationspolitikken

danskkundskaber og så er det fatale ved den nye statsborgerskabsprøve

at historien intet betyder og at danmark er et land uden fortid uden historie at det danske folk er et folk uden fortid og uden historie

og det er grunden til at vi kan se så langt det vil sige at det

af de gamle der byggede landet op og skal vi forstå hvem vi selv er må vi kende deres historie skal man forstå hvad danmark er for et land og hvad danskerne er for et folk så må man kende til landets historie og kultur

som er blevet formet og præget af en lang historie

skal man forstå danskheden ja så må man kende de afgørende begivenheder der er slået ned i historien det at få et statsborgerskab er en gave fra danskerne

og det fremgår også klart af

et statsborgerskab må man selvfølgelig kende til det folk i hvis midte man optages

ikke mindst den der er kommet til landet og søger statsborgerskab

og så videre og så videre lad mig nu blot slå fast at det er som en prøve

man går op til i niende klasse eller tiende klasse man har haft lang tid til at forberede sig der ligger en fin historisk gennemgang til grund formuleret på et klart og letforståeligt dansk når et spørgsmål skal besvares har man tre muligheder og man har så i øvrigt fem og fyrre minutter til hele prøven man kan svare forkert

i juni to tusind og fjorten

regeringen måske heller ikke er vigtigt regeringens løftebrud er på dette område som på hele udlændingeområdet fatale vi siger nej det er ikke vejen at gå det er at stramme kravene til sprogkundskaber

kravene til kendskabet til det samfund man indgår i sproget er jo simpelt hen en basal nødvendighed for overhovedet at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked tale med naboer gå op på kommunekontoret stemme og alt muligt andet

skulle være nogen tvivl om det så siger vi

krav til danskerne for eksempel at de havde

danskeres kultur og historie

afgørende begivenheder i deres landes

nævne at vi måske også skulle have en lille smule indsigt i deres religion er det ikke et mindstekrav at stille til til værtslandet som gør brug af deres arbejdskraft deres viden deres

kan lave sådan en prøve

det blev sammenlignet med at det var ligesom en køreprøve og fik de her spørgsmål hvor man

og så spørger en af

tur til at gætte altså underforstået

får man nok spørgsmål rigtige

jo ikke lære at køre bil ved at gå til køreprøve det er

der siger sig selv derfor er det efter min bedste overbevisning latterligt at komprimere det til nogle få spørgsmål

er noget sludder at sige at man ikke kan det er det samme som at gå op i niende klasse man sidder og forbereder sig man sidder og forbereder sig grundigt selvfølgelig kan man da også lære nogle ting ved

altså så må det jo betyde at ordføreren

op til prøve i kemi og fysik

ikke huske ret meget af det men der er én ting jeg

faktisk en forståelse for hvad fysik og kemi

er en gammel kulturnation og at netop vores historie er det der kitter os sammen som folk vores fælles historie

det land man søger at blive statsborger i

det gør man blandt andet ved at erlægge en statsborgerskabsprøve til gengæld vigtigt at prøven er relevant

ageren som dansk statsborger

at det er specielt vigtigt om man ved hvem der besatte færøerne i nitten

fyrre eller hvem der var den første

er nogle af spørgsmålene fra den nuværende indfødsretsprøve

gennem generationer har været danske statsborgere og som ikke kan svare på det

synes jeg at det er relevant at man nu i den nye statsborgerskabsprøve i modsætning til den eksisterende

der relaterer sig til ansøgerens konkrete hverdag som borger i et moderne samfund

vi af gode grunde ikke endnu men den vil blive udformet i et samarbejde mellem justitsministeren og undervisningsministeren ud over selve prøven

der blive udarbejdet et lærebogsmateriale så man har mulighed for at forberede sig til prøven uden selvfølgelig at kende til selve prøven den nærmere regulering af prøvens etablering

og afholdelse vil senere blive fastsat i en bekendtgørelse som vil blive sendt i høring til relevante høringsparter som jeg startede min ordførertale med at sige

rigtig glade for at vi med det her lovforslag ændrer indfødsretsprøven til en statsborgerskabsprøve og vi kan til fulde støtte

her i salen sige at i prøverne vil der fremover stadig væk være spørgsmål der

berører dansk kultur og dansk historie

jo den eneste forskel der er i aftaleteksten

at ansøgeren skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold dansk kultur og historie og det erstattes så med en ny prøve hvor der står at man skal vægte aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv som møder borgerne i et moderne samfund men nu forstår jeg på

man stadig væk skal have spørgsmål om kultur og

i det som herre christian langballe sagde heroppefra i forhold til det at kende til at danmark er et sekulariseret samfund det kan man jo komme til at kende til og det er da relevant at kende til det men men sikrer vi at man at man kender til sekularisering at man kender til reformationen ved at stille et spørgsmål i en indfødsretsprøve om

dansk historie mener vi det er vigtigt at man kender til det ja det mener vi også det kan godt være at det ikke er den samme danske

historie man vil lægge vægt på i den nye prøve fordi det som der står

medborger i et moderne demokrati

det uden at kende en smule til historie nej det tror jeg ikke

jeg overbevist om at der både vil være historiske og

rigtig vide men nu sad jeg lige og spolede lidt tilbage fordi jeg

har også lige kigget lidt på lovforslag l en hundrede og firs der blev førstebehandlet den nittende april to tusind og seks det var nemlig dengang man indførte indfødsretsprøven og der har jeg et citat

nemlig en af ordførerne der siger jeg vil ikke vedtage love der alene baserer sig på tillid til ministeren spørgsmålet er hvem sagde det

i mellemtiden hvorfor kan man pludselig nu støtte en fuldstændig blankocheck til ministeren hvad er der sket i holdningen

det ene spørgsmål det andet spørgsmål er lige skal høre om ordføreren lagde mærke til at socialdemokratiets ordfører hældte den radikale ordfører fuldstændig ned af brættet i forhold til at få indflydelse på det fremtidige arbejde

den ene eller den anden eller jeg selv

afgør de konkrete spørgsmål det bliver afgjort af de fagpersoner det vi fra politisk side gør er at vi siger hvor

det vigtigste i den her prøve skal være og vi synes fra radikal side fra regeringens side

vægte det at være aktiv demokratisk borger i et moderne samfund det er vægtningen ikke

at den her ændring af prøven på ingen måde er udtryk for at det bliver lettere at bestå prøven

bare stillet spørgsmål som er langt langt mere relevante

set det eneste det eneste vi har her er en bemyndigelseslov og så har vi

så ved jeg udmærket godt

statsborgerskabsprøve jo selvfølgelig er som det har været

ikke mindst det radikale venstre jeg vil sige at det er det radikale venstre

er meget meget vigtigt det synes vi er vigtigt for det enkelte menneske som nu skal blive dansk statsborger det synes vi også det er for resten af det danske samfund

den hverdag man skal ud at leve i

at hele folketinget ikke synes at det er meget meget mere relevant end at kunne bestemte årstal

gør at man bliver en mere aktiv medborger

i demokratiet det kan også være at man skal

mere til arbejdsmarkedsforhold arbejdsmarkedsforhold at man skal kende noget til børns rettigheder sin stilling i ægteskabet

deltage i de demokratiske processer kan lave indsamlinger

man kan deltage i foreningsarbejde og så videre det er da nogle ting som jeg synes er ret væsentlige for at kunne klare sig som borger i danmark og det er nogle ting som vi gerne vil have at folk skal deltage aktivt i så jeg føler mig fuldt betrygget

tror jeg det har noget at gøre med hvad et folk er hvad en nation er

moderne abstrakt dyrkelse af enkeltindividet eller systemet

folk og det land som er vores har en lang historie bag sig jeg bryder mig ikke

nedladende vrængen af for eksempel kongerækken

galt med kongerækken vi har en dronning i dag

af danmark og danmarks historie

og en repræsentant for hvad danmark er som nation og hvad folket er for en størrelse

en abstrakt ligegyldighed bare

at kunne blive dansk statsborger det mener jeg faktisk ikke er de væsentligste redskaber for at kunne gribe sine muligheder i det her land

ved jeg som folkeskolelærer

forladt i folkeskolen så lad os nu komme i gang med en prøve som er lidt mere relevant for de mennesker så vi får dem til at

det er jo dybest set det det handler om og så er jeg sikker på

de nok selv skal afsøge viden om historie og kultur jeg anerkender at det også er vigtige spørgsmål men vægtningen i den nye prøve må være hvordan vi får

engageret folk til at deltage

tilfældigvis har fundet sammen eller at danmark så at sige

til at være en del af det men hvor vi

os der byder velkommen

hedder det danske sprog der adskiller sig

til danmark det er sådan at det sker på nogle betingelser og de betingelser er fastlagt ved lov og det er klart at det er os der byder velkommen og at man skal opfylde de betingelser men betingelserne skal også være

jeg vil gerne have at folk arbejder for deres integration at de faktisk har noget her forude som gør at det er muligt for dem at opnå statsborgerskab så

aktualitet som eksempelvis hvilken tid løb kronprins frederik sin første

på i 2013 og andre mere sådan nutidigt relevante spørgsmål så vi nærmer os da et eller andet jeg jeg skal spørge ordføreren om ordføreren på ingen måde føler sig forpligtet af hvad sf

en blankocheck til en justitsminister og i dag har man

et nyt standpunkt er det sådan at man er så ligeglad i sf

man tidligere har ment at man end ikke går ind og undersøger det eller har man skiftet standpunkt eller hvad er holdningen

hvad de borgerlige ville fylde i sådan en prøve jeg er ganske tryg ved

vil sikre at det bliver nogle mere relevante spørgsmål end vi har set

de typer af spørgsmål der har har været noget af det har tenderet mod noget man kunne lære som ligegyldig udenadslære

vægter det aspekt at man skal være en aktiv medborger

lempes udlændingepolitikken er den blevet lempet under den her regering jeg tænker selvfølgelig på aftalen

dem om og arbejdet så godt som de kunne for deres integration så synes jeg sådan set også det er fair at vi rækker dem en hånd og giver dem muligheden for at opnå det dansk statsborgerskab skal være en stjerne i mørket det skal være noget man arbejder hen imod at få men hvis det bliver en fuldstændig umulighed for store grupper af borgere jamen

er der måske ikke så meget integrationspotentiale i det og det synes jeg faktisk der bør være der vil stadig væk fremover være klare krav til hvordan man bliver dansk statsborger det synes vi er fornuftigt og det bakker vi

er en til

hvis man kommer fra bestemte områder i syrien

har krav på at få en asylopholdstilladelse i danmark så dermed er den udtalelse som fru

korrekt for det andet

ikke også korrekt at visse statsløse palæstinensere faktisk har krav på

dansk statsborgerskab uanset om de i øvrigt

at blive danske statsborgere men jeg synes det

rimeligt hvis ordføreren ville være så venlig at bekræfte

er sådan set dem der stiller krav om at få et statsborgerskab

skal kvalificere sig til at blive dansk statsborger det gælder både danskprøven og den såkaldte indfødsretsprøve som venstre dansk folkeparti og de konservative indgik aftale om i to tusind og fem vi mener ikke danskhed kan sættes på formel alligevel er enhedslisten under forårets forhandlinger

med til at der indføres en statsborgerskabsprøve i stedet for indfødsretsprøven baggrunden er at den nye

statsborgerskabsprøve er en klar forbedring

jeg kommer ind på indholdet af statsborgerskabsprøven vil jeg sige et par ord om forløbet om

ændringerne af reglerne for indfødsret siden folketingsvalget i to tusind og elleve vi har løbende undret os over at der skulle gå så lang tid mere end et år efter valget før justitsministeriet tog initiativ til forhandlinger

naturalisation der blev så efter endnu nogle måneder i maj to tusind og tretten indgået en aftale med enhedslisten om et nyt cirkulære men vi må igen undres over

den nye statsborgerskabsprøve kan afholdes første gang nemlig i juni to tusind og fjorten og at et antal ansøgere skal trækkes igennem den dybt irrelevante

indfødsretsprøve endnu en gang i december

enhedslisten stod sådan set klar til at ændre reglerne og prøven umiddelbart efter valget to tusind og elleve vi undrer os over at der ikke er sket noget tidligere vi undrer os over at undervisningsministeriet ikke har arbejdet på højtryk med at udvikle statsborgerskabsprøven så den kunne afholdes i år og vi skulle hilse og sige fra rigtig mange mennesker der venter på et dansk pas at vi ikke er de eneste der undrer os men nu er

som der står i regeringsgrundlaget fra to tusind og elleve vægte aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv som møder borgerne i et moderne samfund dermed går danmark væk fra at opbygge barrierer barrierer i form af

alt fra kalmarunionen over struense

for at forhindre at flygtninge og indvandrere selv efter mange års ophold i danmark kan få dansk pas statsborgerskabsprøven bliver lettere end indfødsretsprøven og den bliver mindre irrelevant samtidig er kravet til hvor stor en del af spørgsmålene der skal besvares rigtigt

man kan bestå lavere end ved indfødsretsprøven det er altså vores forventning at vi med statsborgerskabsprøven får en prøve som flere kan bestå

indfødsretsprøven på den baggrund kan enhedslisten støtte lovforslaget som vi ser som et skridt på vejen mod at få afskaffet enhver form for prøve i danskhed i forbindelse med ansøgning om

den uenighed udstillet

enhedslisten hvorfor man har lavet en aftale man har lavet en aftale som indeholder at

skal være en prøve man har lavet en aftale som gør at man fortsætter måden hvorpå man laver det her

i aftaleform og i cirkulæreform i stedet for ved en lov selv om enhedslisten

laver man en aftale når man ikke får det som man vil have det enhedslisten sidder jo på de afgørende mandater i den her sag man kunne da bare have sagt nej

det jo have kæmpe konsekvenser

forestiller mig lidt er at enhedslisten

en masse dramatik ud af det og så alligevel i alle spørgsmål

fuldstændig følgagtige i forhold til regeringen det er det der er sagen

endnu en demonstration af at enhedslisten godt kan

lide at stå og buldre og så alligevel ikke følger

sige ja vi er nok på rette vej det er i hvert fald blev bekræftet i dag at det ikke

stemme for den her forbedring når man reagerer så voldsomt som det er sket fra borgerlighedens

der er konkrete forbedringer det er praktisk politik vi tager det hjem vi kan få alternativet ville være

at regeringen enten skulle lade være med at lave ændringer og det ville være skidt eller skulle gå til de borgerlige og spørge og det

skulle komme på besøg i deres hjem og kontrollere at hjemmet var tilstrækkelig dansk indrettet landbetjenten som for øvrigt var min svigerfars patient

og min svigerfar blev en kende nervøs for at berolige landbetjenten

tog han løgstrups den etiske fordring ud af bogreolen den var udkommet et par år tidligere viste den til landbetjenten og

litteratur stående på min hylde hvorefter landbetjenten åbnede bogen og konstaterede jamen de har jo ikke læst den den var endnu ikke sprættet op

statsborgerskabet og jeg vil sige at det vakte stor jubel og stor glæde i den lille familie i dag har vi ikke den slags kontrolforanstaltninger og i liberal alliance synes vi at vi skal stille meget store krav

vi tildeler dansk statsborgerskab men vi går også ind for at det skal være under ordnede forhold

indfødsretsprøven har hvilet på nemlig at man skal vise kendskab til danske samfundsforhold til dansk kultur og til dansk historie er tre rigtig gode ben som alle tre bør have en betydning også fremover i en indfødsretsprøve

må vi jo altså konstatere at antallet af spørgsmål

forhold hvilket vi mener er rigtig vigtigt men ikke på bekostning af spørgsmål om dansk sprog og kultur og så kunne man jo for eksempel have udvidet antallet af spørgsmål så

med i en diskussion men sådan som forslaget ligger lige nu og her kan liberal alliance ikke

kommer ned på tredive og så om fire år fjerner man yderligere ti og om otte år yderligere ti og om tolv år er det lykkedes helt at få afskaffet prøven så det er sådan skridt for skridt den retning man bevæger sig i i enhedslisten det går ikke så voldsomt hurtigt og hvis man skal nå revolutionen om tyve år skal jeg bare sige til enhedslisten

enige i vi synes ikke at prøven skal være nemmere men vi kunne egentlig godt følge regeringen i tanken om at prøven

nutidig uden at vi mister det at man skal have kendskab til historie og traditioner og så videre

ikke at miste men det kunne godt være nogle spørgsmål som har mere relevans for hvordan danmark ser ud i dag end hvordan danmark så ud for to hundrede år siden det er jo ikke sikkert det har indflydelse på det men

er vi fra konservativ side alligevel nået dertil at vi

faktisk ikke præcis hvad det er vi kommer til

vi ud af under de korte bemærkninger specielt til socialdemokratiets ordfører

hvor jeg netop spurgte ind til om det var rigtigt som det var blevet nævnt fra en anden ordførers side

at hvis man vil have indflydelse så kan man jo bare stemme for lovforslaget

det blev afvist uanset om man stemmer for lovforslaget

får man ikke indflydelse på hvordan prøven kommer til at se ud og ministeren nikkede bekræftende

så er beslutningerne og debatten flyttet ud af folketingssalen det er ikke længere folketinget der lovgiver her i landet med det her lovforslag giver man en blankocheck til regeringen og regeringspartierne hvorefter

de så efter forgodtbefindende fastslår og fastlægger hvad der er lov her i landet

lovgiver og det er stærkt bekymrende det er principielt

der hvor problemet blev rigtig bekræftet var jo så i sfs ordfører fru karina lorentzen

at hun var fuldt betrygget fordi hun har været med til forhandlingerne om den nye prøves indhold

jo godt at der er ét medlem af folketinget der er fuldt betrygget fordi

men det er jo ikke en måde at lave lovgivning på her i landet at det er op til de to tre fire ordførere som tilfældigvis sidder ovre

fastlægge hvad der skal være lov og ret her i landet det er en absolut forkert måde at gøre det på jeg ved godt at

måske næsten vil få kuldegysninger af at høre det men men jeg er nødt til at erkende

er fuldstændig enig i hvad fru pia gellerup

indfødsretsloven hun sagde men her er der tale om et lovforslag som er ren bemyndigelse en bemyndigelse til at etablere en indfødsretsprøve det er én lang bemyndigelse til integrationsministeren til at lave en prøve som vi i øvrigt så ikke ved noget om jeg er helt enig i det der blev sagt dengang det lovforslag var nemlig heller ikke godt nok ligesom det vi behandler i dag ikke er godt nok for det er ikke at vedtage lov i landet at man bare giver en bemyndigelse til ministeren

hvis det virkelig skulle være sådan hvorfor har vi så ikke en straffelov hvori der i § en står justitsministeren

og fastsætter i øvrigt hvad straffen skal være punktum hvorfor døje med at have flere hundrede paragraffer i en lov hvorfor

krav på at vide hvad der er lov og ret i landet så man kan indrette sig efter det så man kan leve sit liv efter det så man kan være en lovlydig borger i landet hvis man ønsker at søge dansk statsborgerskab så tænker man

anden lov der har med det at gøre det er nok lov om statsborgerskabsprøve så slår man op og tænker hvad er det for en

for der står jo ikke hvad en statsborgerskabsprøve

hel del humoristisk jeg forestiller mig sådan lidt i fremtiden når flertallet

det her lovforslag så skal justitsministeren jo så mødes med undervisningsministeren kan

de to der skal fastsætte reglerne og en af de ting som de to skal fastsætte det står jo i § en stykke to er at undervisningsministeren

og afholdelse af statsborgerskabsprøven

hvis det kun er undervisningsministeren der kan fastsætte det og stå for det hvad er det så man skal drøfte på det møde så vi giver altså en bemyndigelse til justitsministeren

minister at den anden minister skal have opgaven så kunne man lige så godt skrive i lovforslaget i stykke 3 det

det er simpelt hen ikke bare dårligt i forhold til lovkvalitet det er

man er justitsminister men det er altså kun en af os der er det ad gangen og derfor skal man lade være med at lave lovgivning og det skulle man

ved mit ansvar men at vi lavede en fejl er jo ikke

med at den nuværende regering og enhedslisten skal gentage

justitsminister

når man står på den her talerstol og når man stiller spørgsmål herop til som det fremgår af det lovforslag og som det også

dele af den aftale om indfødsret fra maj måned der vedrører statsborgerskabsprøven det følger af aftalen at det blandt andet er en betingelse for

optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse at ansøgeren dokumenterer at have bestået en statsborgerskabsprøve

aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv som møder borgerne i et moderne samfund som det danske den nye statsborgerskabsprøve vil blive udviklet inden for rammerne

og erstatter så at sige den nye indfødsretsprøve det er regeringens holdning

skal mødes med en prøve hvor kravene er højere end hvad mange almindelige danskere kan indfri med den nye statsborgerskabsprøve

skaber vi en prøve der i højere grad end indfødsretsprøven fokuserer på emner og temaer der afspejler det aktuelle danske hverdagsliv og det politiske liv frem for historiske forhold og også årstal dermed

det regeringens opfattelse og også forligspartiernes opfattelse

en mere kan man sige moderniseret og også mere nutidig prøve jeg ser frem til

den videre behandling af lovforslaget her i folketinget og som altid

står jeg til rådighed for spørgsmål

kan gå op til en statsborgerskabsprøve som i højere grad

vægter forhold som

af betydning for det liv man skal leve i det danske samfund som man nu er en del af

gør vi fordi vi mener at det er vigtigt vi mener at det her er med til

fremme integrationen vi mener at det er med til at sikre

meget godt tilfreds med at det er lykkedes at bringe dansk udlændingepolitik ind på midten af dansk politik igen hvor det ikke er sådan at hver eneste gang der er finanslovsforhandlinger

rendende med adskillige mystiske krav som man skal have gennemført for at gennemføre efterlønsforringelser og dagpengeforringelser og hvad man ellers har fået af indrømmelser det er jeg meget godt tilfreds med at vi kan diskutere her på midten af dansk

at prøven skal vægte aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv som møder borgerne i et moderne samfund hvad betyder det betyder det at der fremover ikke vil komme spørgsmål om dansk kultur

det eneste der er taget ud eller betyder det det

tale før som i højere grad end indfødsretsprøven fokuserer på emner og temaer der afspejler det aktuelle danske hverdagsliv og det politiske liv som dem der søger om statsborgerskab bliver en del af frem for historiske forhold og årstal det er det der er sigtepunktet det er det

det politiske mål med den aftale der er lavet og det er det der vil være indholdet af

sige den statsborgerskabsprøve som vil blive udformet så er det så

en opgave med at få sammensat den her prøve som i øvrigt i gåseøjne

er udliciteret til uafhængige folk som på baggrund af faglig ekspertise og kunnen

statsborgerskabsprøvens indhold

at undervisningsministeren forestår etablering administration og afholdelse af statsborgerskabsprøven

efter forhandling

hvor længe forventer ministeren

man overhovedet nå at hælde kaffe op i kopperne jeg er bare sådan lidt bekymret for de medarbejdere der skal mødes og diskutere det her når der nu kun er én

der er en hel række beskrivelser af de enkelte paragraffer

stykke to og hvad bemyndigelsen indeholder hvordan den skal forstås og hvilke rammer

tage og læse læse det der står altså bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser der fremgår det hvilken rækkevidde bemyndigelsen har

på indfødsretsområdet der bliver ændret ved kriterierne for at

at vi mener at det er vigtigt at folk forstår de betingelser som de så at sige entrerer i det danske samfund på og det er dem der bliver stillet spørgsmål om om selve

som sagt erstattet af en statsborgerskabsprøve som i højere grad vægter det liv

suppleret med en ny statsborgerskabsprøve som betyder

i højere grad frem for årstal og historiske faktaspørgsmål bliver fokuseret på det liv som dem der søger om statsborgerskab og som har været i danmark i mange år nu skal til at være en

meddelt at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om

altså efter efterårsferien jeg skal her

som genoptages i dag klokken

hele tag selv bordet af lempelser endnu

taget for sig af retterne i buffeten reglerne

familiesammenføring er blevet lempet asylansøgere har fået lov til at flytte ud af asylcentrene og arbejde det er i det hele taget blevet sværere at udvise kriminelle udlændinge og det er blevet lettere at få statsborgerskab og jeg kunne blive ved og ved i venstre går vi ind for en udlændingepolitik der tiltrækker dygtige og velkvalificerede udlændinge

det mig faktisk også at der nu endelig dukker et fornuftigt lovforslag op på området et lovforslag der ikke handler om for eksempel at lukke op for endnu flere familiesammenføringer men derimod gøre danske virksomheders samarbejde med dygtige udlændinge lettere med lovforslaget bliver visumproceduren hurtigere og mere smidig til fordel for dansk erhvervsliv vi skal skabe flere arbejdspladser i danmark og

vi også fra venstres side positive over for det lovforslaget består af flere elementer der

lettelser af ansøgningsproceduren for visum til danmark for det første

indføres der en akkrediteringsordning det betyder at

udenlandske virksomheder der samarbejder med danske virksomheder får adgang til en mere smidig

i en international konkurrence vi vil

bliver både nemmere og mere fleksibelt for danske virksomheder og dermed bliver der også mulighed for at øge produktiviteten for det andet

danske ambassader ret til at afvise

tidligere har afvisninger kun kunnet

af udlændingestyrelsen men med den her ændring vil ambassaderne få fulde rettigheder til at behandle visumansøgninger også det ser vi positivt på der er ingen grund til at

bruge ressourcer i udlændingestyrelsen hvis sagen kan klares på ambassaden for det tredje justeres karensreglerne karensreglerne blev indført af vk regeringen for at sikre

mod misbrug af visum karensreglerne betyder

ikke forlader danmark når ens visum er udløbet

hvor man så ikke kan få et visum det har dog desværre vist sig at

karensreglerne i enkelte tilfælde har haft

fordi udenlandske forretningspartnere kom til at opholde sig nogle ganske få dage for

i danmark og derfor ikke længere kunne få visum derfor

og det ser vi positivt på

men at der jo stadig væk er er hånd i hanke med tingene

har nedsat netop for at se på om regler og praksis var fornuftige både turisme og forretninger er jo gode for danmark og alene af den grund støtter vi selvfølgelig også forslaget det fremgår da også af bemærkningerne til forslaget

og som ikke nødvendigvis betyder lovændringer derudover gennemføres der også med det her

for socialdemokraterne

handler visumpolitik om at vi skal leve i en mere og mere international verden hvor der selvfølgelig er flere og flere der krydser landegrænserne når det handler om turisme og når det handler om forretninger

skal vi selvfølgelig undgå ulovlig indvandring og misbrug af visum vi skal kort sagt være åbne for handel ikke for svindel en ordning med at kunne akkreditere udenlandske virksomheder kan sikre en mere smidig behandling og samtidig lægges der op til tilsvarende at gøre ordningen med forhåndsgodkendelse af danske virksomheder enklere alt i alt er altså udmærket og på den baggrund skal jeg selvfølgelig

egentlig at man vedtager den her lovændring hvis det altså bliver

i bemærkningerne til lovforslaget og nu citerer jeg sammenligning af dansk praksis med praksis i andre schengenlande har blandt andet vist at de danske myndigheder har en relativt lav

ligesom de danske myndigheder også har en kort sagsbehandlingstid for ansøgninger om forretningsvisa og turistvisa

er rigtig effektive folk der søger og som har lovligt ærinde

er egentlig baggrunden for det her lovforslag når danmark sammenlignet med andre lande faktisk gør det

det får man så indblik i når man læser videre i lovforslaget hvor der står at der har været nedsat en arbejdsgruppe hvor der har siddet en masse kloge mennesker

om de danske visumregler der altså nogle myter der bliver skrevet og sagt nogle ting i udenlandsk presse

og det er så baggrunden for at vi ændrer lovgivningen i danmark det synes jeg nu nok er en lidt tynd baggrund for

meget tynd baggrund for at ændre dansk lovgivning men derfor skal man jo alligevel kigge på hvad der er af substans i det det kan være positivt at ambassader udeomkring i den store verden får nemmere ved at give afslag

gives afslag så lad der endelig blive givet et hurtigt afslag men man kan også

risikerer at kvaliteten af sagsbehandlingen bliver forringet når det ikke længere skal forbi udlændingestyrelsen

at det skal være fleksibelt og så smidigt som muligt for erhvervsfolk og turister at komme til

dårligt at lovforslaget ikke i nævneværdig grad forholder sig til snyd med visumreglerne det synes jeg ikke rigtig man har nogen svar på i det lovforslag som

en der indgiver en visumansøgning for at komme til danmark for at lave forretninger

som udgangspunkt rigtigt det synes jeg måske også er lidt

den hollandske erfaring med red carpet model

så personer der er tilknyttet de her virksomheder og

en særlig hurtig ordning

men men hvorfor skal de have det

er egentlig erfaringerne fra holland med de her ordninger

komme til danmark skal vi jo også kigge på er blevet snydt med den hollandske ordning er der et hul

som vi risikerer at lukke op for

hvis du kommer til danmark

får at vide at du rejser ind der og du rejser ud der

skal rejse hjem på mandag men først rejser hjem på torsdag fordi du tænker

karantæne på tre fem år som også fru inger støjberg var inde på

skal det ikke gælde hvis udlændinge kommer og besøger en dansk virksomhed de skal vel også overholde de aftaler som de har lavet med de danske myndigheder det synes jeg nu nok man bør holde fast i

står i bemærkningerne lyder fornuftigt men at ændre dansk lovgivning på baggrund af

udgangspunktet kan være positivt nok men vi vil stille nogle spørgsmål og så håber vi

skal stemme om lovforslaget ved anden

udenlandsk person om hjælp til en given arbejdsopgave at den pågældende så i proceduren for visumansøgning er blevet mødt med mistillid eller sådan helt perfide krav til efterlevelse blot fordi kom fra et forkert land det lovforslag som vi behandler i dag er et skridt i den rigtige retning og radikale venstre hilser det velkommen regeringen ønsker med den her lovændring at signalere over for omverdenen at danmark er et tilgængeligt land som er åben over for samhandel med udlandet det foreslås med lovforslaget at indføre en akkrediteringsordning som går ud på at danske repræsentationer skal kunne akkreditere akkreditere udenlandske virksomheder hvorefter virksomhedernes medarbejdere vil få adgang til en særlig smidig visumprocedure fordi deres integritet og pålidelighed som udgangspunkt vil anses for godtgjort i kraft af deres forbindelse til den akkrediterede virksomhed på samme måde som udenlandske virksomheder

kan forhåndsakkrediteres foreslås det nu at forhåndsgodkendelsesordningen for virksomheder i danmark udvides

det ikke kun er erhvervsvirksomheder men også uddannelsesinstitutioner foreninger og organisationer som kan godkendes

at de danske repræsentationer får kompetence til at give afslag i de sager der kan oplyses tilstrækkeligt på stedet

meget tydeligt se at både erhvervslivet og turistbranchen er meget meget glade for de ændringer som regeringen her lægger op til

forretningsfolk på besøg eller eksperter eller rådgivere eller hvad pokker det nu kan være man har brug for

det godt synes jeg at vi får kigget nærmere på det vi kunne blandt andet læse om et lille jysk firma som faktisk havde brugt et helt

det må nok siges at ligge i den besværlige ende når man skal drive virksomhed

synes det er rigtig fornuftigt at vi nu får lavet en lettere adgang så vores erhvervsliv kan kan fungere samtidig

gør vi det også lidt nemmere for

vi skal jo være opmærksomme på at turister også lægger penge i danmark

vores erhverv er skrantende lige nu så vi kan sagtens

for at flere får lyst til at besøge vores dejlige land og fortælle om det ude i verden så de også har lyst til at komme her hele lovforslaget er jo blevet til fordi

man har nedsat en arbejdsgruppe som også rummer

man kan også se af høringssvarene at der er stor tilfredshed med det her lovforslag som nu sikrer forskellige ordninger

andre har været inde på som gør det nemmere for

virksomheder som skal drive handel og

tråd med at regeringen på mange andre områder prøver

sørge for at vi har gode og fornuftige rammevilkår for vores virksomheder så vi kan få sat gang i væksten og sikre danske arbejdspladser så selvfølgelig kan sf stemme for det her

er arbejdsløse i danmark og så videre det er selvfølgelig noget lidt andet fordi der er tale om en opholdstilladelse

talerstol om hvor vigtigt det er med udenlandsk arbejdskraft

større grad beskæftige sig med hvordan man undgår

visumreglerne men jeg ved ikke om det

er folk der snyder med visumreglerne det er jo alt andet lige sådan at jo nemmere du gør det at komme ind i danmark på forskellig vis jo mere lukker du også op

snyd

og vækst og danske arbejdspladser det her handler om så jeg synes at

er god fornuft i det her og det er lavet

i samarbejde med med dem som som også har behovet

det er fint at vi nu får lavet nogle særlige ordninger så det bliver lidt nemmere for de virksomheder som meget ofte har forretningsforbindelser

visumpligtige lande så det er jo ikke en ubetydelig del af vores eksport som

som danske statsborgere kan besøge uden visum

den seneste opgørelse det såkaldte visa

partners men når danskerne rejser visumfrit ud og bliver gæstfrit modtaget skal de passe på med at invitere på genvisit

ikke får samme mulighed for at blive modtaget som gæster i danmark

hvis de kommer fra et af de lande hvorfra der kommer mange asylansøgere og indvandrere i mange tilfælde vil de få afslag på visum til danmark danmark har en meget stram visumpraksis også når man sammenligner med de andre nordeuropæiske lande der ligesom danmark ligger højest på det omtalte indeks derfor er det i princippet glædeligt når regeringen taler om at rulle den røde løber ud og gøre det lettere at få visum til danmark men når man nærstuderer det foreliggende lovforslag bliver det hurtigt klart at det skal hjælpe rige forretningsfolk og turister dér hvor det kan gavne dansk erhvervsliv lemper man på visumpraksis

mange med dansk statsborgerskab får fortsat ikke mulighed

familiemedlemmer fra deres

regeringen har ikke lagt skjul på det forholder sig sådan da enhedslisten i marts to tusind og tolv spurgte

til forberedelserne af det lovforslag sådan at flygtninges og indvandreres interesse

man kun ville indbyde erhvervslivet eftersom regeringen ikke havde planer om at revidere

om visum med henblik på familie og privatbesøg

i lovforslaget tages der spæde skridt til at lempe på de strenge regler om visumkarens det er de regler som indebærer at en person der har visum til danmark og som tillader sig at søge familiesammenføring eller som bliver i landet nogle få dage efter visummets

får pålagt en karensperiode på nogle år før hun eller han igen kan få visum til danmark egentlig er det en helt overflødig regel også før visumkarens blev indført i to tusind og fire havde de danske myndigheder naturligvis mulighed for ud fra en konkret vurdering at give afslag til en

ville overholde reglerne og forlade landet i tide lovforslaget lægger op til at myndighederne

være lidt mere tilbageholdende med at pålægge visumkarens

selv om det havde været enklest at afskaffe den helt overflødige regel lovforslaget rummer altså nogle skridt som gør det lettere at få visum mest for velhavende forretningsfolk og turister naturligvis men alligevel ud fra princippet om at vi stemmer for den mindste forbedring

nej til den mindste forringelse burde enhedslisten altså kunne støtte lovforslaget selv om det er et slag i ansigtet på de mennesker hvis ønske om et familiebesøg man nægter at tage hensyn til når enhedslisten alligevel tøver med at give sin fulde opbakning til lovforslaget

skyldes det ændringen af reglerne om de danske repræsentationers kompetence til at give afslag

ændringen betyder at ansøgeren får en mindre udførlig begrundelse for et afslag som advokatrådet institut for menneskerettigheder og foreningen af udlændingeadvokater

giver et afslag der ikke er udførligt begrundet ringe muligheder for at skrive en begrundet

kommer der en egentlig begrundelse men på det tidspunkt har visumansøgeren udtømt sine klagemuligheder

over udlændingestyrelsens afslag på visum der ligger et retssikkerhedsmæssigt problem på den baggrund vil enhedslisten under udvalgsarbejdet stille en række spørgsmål

nøje overveje vores stillingtagen men i øjeblikket

sikrer at vi kan lukke dørene for dem som hverken kan eller vil danmark er et lille land en lille nation der historisk set har handlet med andre lande og altid har været afhængig af det og det har gjort os rigere vi har en lang kystlinje og generationers tradition for selv at rejse ud samtidig har vi også fået opbygget et samfund som vi alle sammen holder af og skatter derfor ønsker vi i liberal alliance kun at åbne døren for udlændinge som kommer hertil for at arbejde og forsørge sig selv

og åbne over for skatteyderbetalte goder til mennesker som ikke har boet og arbejdet i danmark i en længere periode der synes vi faktisk at vi skal stille større krav end vi gør i dag men i forhold til l seks

ser vi det generelt som positivt at vi justerer visumreglerne sådan at vi styrker mulighederne for arbejdskraftens bevægelighed og udlændinges mulighed for at komme

som turister enkle regler og afbureaukratisering er desuden en hjertesag for liberal alliance både udlændinge og virksomheder skal helt enkelt og ukompliceret kunne få indsigt i de gældende regler så kompleksiteten alene ikke bliver en barriere vi holder altid et vågent øje med hvorvidt udlændingereglerne lever op til vores overordnede princip om at åbne dørene for dem

kan og vil og ønsker at bidrage men at lukke dørene for kriminelle udlændinge eller udlændinge som ønsker at gøre brug af vores generøse samfundsmodel det vil vi også gøre i denne sag men som sagt

mulighed for at gå ind og sige til bestemte virksomheder vi har gode erfaringer med at

de forretningsforbindelser i får hertil altid er orden i tingene

den virksomhed adgang til at de kan køre den hurtige og nemme vej

fra konservativ side er rigtig godt

lagt pres på for at vi netop fik et sådant lovforslag

i danmark specielt i forhold til udenlandske forretningsforbindelser

hvis man har udenlandske datterselskaber eller afdelinger hvor der er behov for den hurtige kommunikation

besøge hinanden det nytter jo ikke noget at det tager så lang tid at få visumansøgninger

lave en ny ansøgning der har været for meget bøvl i mange situationer og derfor synes vi

ansøgere som i øvrigt vil få

tvivle på at den kontrol

om der bliver begået misbrug så det om man vil regime bliver selvfølgelig fastholdt

ikke betyde at vi ikke kan give bedre vilkår for både turisterhvervet og

også mange steder have dokumentationen i orden for at det

men dokumentation kan man jo anskaffe på mere eller mindre suspekt

baggrund for lovforslaget synes ministeren at at det

praksis fremadrettet at vi laver lovgivning i folketinget på baggrund af nogle myter i udenlandsk presse om hvordan de danske udlændingeregler i det her tilfælde visumregler fungerer

sådan en bærende argumentation for lovforslaget altså

en ændring af vores visumpraksis

de her områder få områder der er tale om her kan stille danske virksomheder mere gunstigt

i tider hvor vi diskuterer vækst beskæftigelsesmuligheder for at bringe danmark fremad

sendes tilbage igen i venstre er vi tilfredse med at at

parallelaftale med eu så vi har kunnet være en del af dublinforordningen på trods af vores retsforbehold forordningen har nemlig været en succes

ni og tredive asylansøgere

tilbage til et andet eu land fra danmark

en nødvendighed at have den for at undgå asylshopping hvor asylansøgere netop shopper rundt fra land til land

forsøge at få asyl i juni

at danmark fortsat skal kunne være en del af forordningen

skal vi implementere den i dansk lovgivning og det er derfor vi står her i dag blandt ændringerne

for det første at at der skal indføres grænser for hvor lang tid en asylansøger må frihedsberøves ved overførsel til et andet land for det andet

sådan at klager skal behandles af flygtningenævnet i stedet for af justitsministeriet og for det tredje er det

har opsættende virkning så en asylansøger ikke kan overføres før klagen er behandlet som sagt

støtter vi i venstre dublinforordningen vi har også tænkt os at stemme for det her lovforslag da vi skal

men der er dog ting som vi er skeptiske over for

at klager over overførsler nu får opsættende virkning vi bryder os ganske enkelt ikke om at asylansøgere der ellers er blevet bestemt til at skulle overføres til et andet land

med et asylansøgerantal der jo i forvejen er kraftigt

vil det her blot øge presset på asylcentrene samtidig

ved vi at der kommer flere asylansøgere til danmark for at begå kriminalitet og for venstre er det altså væsentligt at disse asylansøgere hurtigt kan udvises af danmark igen de får nu mulighed for

blive her længere mens deres klage bliver behandlet men det er jo

da vi fra venstres side vurderer at der er langt

at det ikke er et krav når man implementerer det her i dansk lovgivning at alle klager

hen en overimplementering

man kunne stille krav om til regeringen

vi kunne

at jeg kan se både fordele og ulemper ved det

nævnt om at hvis man søger asyl

behandles i et og kun et land hvem der har ansvaret for

bliver fastlagt og hermed forhindrer vi at man kan gå rundt og søge asyl i flere lande samtidig det er efter socialdemokraternes mening et godt system når der nu er en fælles ordning om netop det her system

man skal behandle en asylansøger også bliver

ensrettet herunder regler for klager for frister for frihedsberøvelse

som det også allerede er nævnt kortvarigt og som der også står

er det her jo omfattet af retsforbeholdet og hermed har danmark indgået en parallelaftale

også af bemærkningerne at omlægningen

klager og selve sagen nu kommer til at ligge i

der bliver indsat nogle meget mere præcise og kortere frister og jeg tror det hjælper til

en mere effektiv sagsbehandling og det går vi helt grundlæggende også ind for

du kan klage over den her afgørelse og du skal vide at hvis du klager har det opsættende virkning så mens klagen bliver behandlet får du lov til at være

hvor asylansøgere kan søge henne og sikre at de kan søge for mange steder

fornuftigt men

se at der desværre er en tendens til at den her ellers så

som oprindelig kommer fra eu desværre er ved at gå lidt i stykker vi ved jo at der er problemer med at udsende til grækenland så hvis man kommer

man ikke blive sendt tilbage til grækenland vi har fra dansk

kunne have sendt tilbage til grækenland hvis

faktisk fungerede som den burde gøre og det kan vi jo ikke få svar på så der er en gråzone der vi har også tidligere set eksempler på at visse grupper af asylansøgere ikke blev sendt tilbage til

der er altså nogle problemer med dublinforordningen og derfor synes vi

i stedet for at svække ordningen

men det er jo ikke det der er lagt op til her

er nogen grund til at give

klager over en beslutning om overførsel opsættende virkning for det siger sig selv

kommer til danmark og siger asyl og de danske myndigheder siger du har altså først været i et andet eu land og derfor sender vi dig tilbage dertil men du skal være opmærksom på at du kan klage og hvis du i øvrigt klager

du lov til at blive i danmark mens vi behandler

bedre end at være asylansøger så mange andre steder og derfor er der jo en interesse i

trække tiden ud i danmark det er ikke hensigtsmæssigt det går i den modsatte retning

bare nogenlunde fornuftig asyl og udlændingepolitik og det betragter vi altså som en lempelse af de gældende regler så synes vi også

side at det altså er problematisk at dansk flygtningehjælp

når det handler om at behandle de her klager

til at behandle klagerne flyttet fra justitsministeriet til flygtningenævnet og i flygtningenævnet sidder altså en repræsentant for dansk flygtningehjælp

dem der yder juridisk bistand til asylansøgere

både med til at forsvare asylansøgernes interesser og samtidig sidder de i det nævn der skal afgøre hvorvidt asylansøgerne har ret i deres klage det er altså en dobbeltrolle

søge at undgå når vi laver lovgivning

i folketinget så jeg vil også appellere til at justitsministeren tager den del ud af lovforslaget så er der også nogle andre ting i lovforslaget det er jo sådan i dag at hvis en asylansøger får besked

bliver den givet på et dokument hvor det står på dansk og så bliver det oversat til asylansøgerens sprog nu ændrer man det sådan

står i dokumentet skal oversættes til den den asylansøgers sprog

at gøre det for det må alt andet lige gøre hele sagsbehandlingen mere besværlig

sagde man at ændringerne ville koste så vidt jeg husker omkring fjorten million kroner at gennemføre

det samlet set kun koste omkring en to million kroner at gennemføre

lige pludselig kan sige at man har fundet

underligt at man til europaudvalget oplyser at det koster fjorten million

blevet meget billigere så der er nogle ting der ikke hænger sammen og der er nogle ting der trækker i den forkerte retning

det kun danmark der holder sig til den og ingen andre lande og så giver det jo ikke nogen mening alternativet vil vel være at vi så er uden for dublinforordningen og det vil sige at vi er uden for det samarbejde hvor man rent faktisk kan sende asylansøgere tilbage til et andet land der også er med i dublinforordningen

hvis ikke vi er i et fællesskab så hvad er alternativet til

må vi sige ja eller vi må sige nej og så accepterer man ligesom fra dansk side

danske folketing siger nej tak til en aftale så har eu ligesom retten til bare at tromle hen over danmark og sige i må acceptere det

per definition udenfor der har vi bare en lidt anden indgangsvinkel til det fra dansk

der synes vi faktisk godt at man fra dansk side en gang imellem kan sige

er jo en aftale på mellemstatsligt niveau

diskutere med andre lande som vi har mellemstatslige aftaler med

vi accepterer det eller vi

er

er ansvarlig for asylbehandlingen afhænger af nogle forskellige kriterier som er givet af dublinforordningen og det princip ændrer vi ikke på med den her nye forordning den nye forordning foreslår bla

at der indføres frister for udstrækningen af frihedsberøvelse med henblik på overførelse til en anden medlemsstat at kompetencen til at behandle klager over afgørelser

tillægges flygtningenævnet at sådanne klager skal indgives inden for en nærmere fastsat frist at klager tillægges opsættende virkning

med gennemførelsen af dublinforordning

i dansk ret styrker retssikkerheden for asylansøgere asylansøgere og effektiviserer sagsbehandlingen og vi kan derfor støtte lovforslaget

jeg skal på vegne af sf

retssikkerhed derfor er vi som udgangspunkt positivt stemt over for lovforslaget at det automatisk bør have opsættende virkning hvis en asylansøger klager over en afgørelse om overførelse efter dublinreglerne burde være en selvfølge sådan bliver det med gennemførelsen af dette lovforslag vi synes

fornuftigt at lade flygtningenævnet behandle klagerne og vi er tilfredse med at dansk flygtningehjælp skal rådgive de asylansøgere som står foran en overførelse efter dublinreglerne

at der er afsat penge til flygtningehjælpens rådgivning som det påpeges i flere af høringssvarene kan der være god grund til at se nærmere på tidsfristerne når det er myndighederne der har brug for tid til at gøre deres arbejde fastsætter lovforslaget meget lange og rummelige tidsfrister det gælder for eksempel i den situation hvor en person søger asyl og myndighederne frihedsberøver vedkommende så har myndighederne en hel måned til at anmode en anden medlemsstat om overtagelse eller tilbagetagelse hvis det ikke er sket efter en måned skal asylansøgeren løslades en måned er altså lang tid at sidde frihedsberøvet omvendt

hvis det er asylansøgeren der har brug for tid hvis asylansøgeren eventuelt i samarbejde med en advokat eller dansk flygtningehjælp vil afgive et skriftligt indlæg

har han eller hun kun tre dage til at tilkalde en tolk arrangere et møde med en advokat eller med flygtningehjælpen og udarbejde et juridisk velfunderet indlæg tre dage er meget kort tid i den situation vi synes at der under udvalgsarbejdet er god grund til at se nærmere på blandt andet tidsfristerne og vil i den forbindelse stille en række spørgsmål men vi mener grundlæggende at lovforslaget styrker asylansøgernes retsstilling derfor ser vi frem til et konstruktivt

vi er i liberal alliance som udgangspunkt positive over for at gennemføre de nødvendige lovændringer for at implementere ændringerne i dublinforordningen vi synes det er formålstjenligt at ansøgernes sager kan behandles i ét land og konsekvensen af ikke at gennemføre dette må for os at se være at vi skulle opsige danmarks tilslutning til forordningen og det mener vi ville føre til store administrative udfordringer fordi det ville betyde at danmark skulle behandle alle sager men vi deler i liberal alliance den bekymring som en del af de øvrige ordførere også har udtrykt

og det gælder de delelementer som foreskriver at klager fremadrettet har opsættende virkning så hvis vi på nogen måde sammen med ordførerne fra de øvrige partier kan gøre noget for at få boret dybere i det her forhold

vi helt med på det vi synes at en effektiv og rimelig behandling af asylansøgeres sager sager er det som vi må stræbe efter både for asylansøgerens og for modtagerlandets skyld og vi kan ikke se rimeligheden i at der hertil skulle være knyttet en opsættende virkning hvis der klages jeg er en lille smule forundret over dansk folkepartis indstilling her

hvis man ikke går ind for at vi skal implementere denne ændring er konsekvensen

opsige vores tilslutning til forordningen

føre danmark ud i et kaos som jeg simpelt hen ikke kan forstå at et parti som dansk folkeparti faktisk ønsker men det kan vi eventuelt få oplyst senere

støtter vi fra liberal alliances side det fremsatte

indflydelse på den tekst der ligger når der så ligger en tekst som de andre har lavet uden vores medvirkning så har vi jo kun to muligheder vi kan sige ja

de andre lande er blevet enige vi var ikke med

at tage konsekvensen af den politik man har fra konservativ side ønsker vi det retlige forbehold ophævet væk med det for så kan vi få lov at være med så kan

har vi ikke nogen mulighed for at øve indflydelse ingen så vi må tage den

bare nødt til at sige som også den forrige ordfører

formentlig godt hen over de næste syv otte ti år lave bilaterale aftaler med en række lande men hvad gør vi

der har vi ingen aftaler

er sagen i forhold til det retlige forbehold er at når de andre lande bliver enige om at lave ændringer så bortfalder det gamle og væk er det så det er altså et tomrum danmark

når det er sagt er jeg samtidig enig med for eksempel fru inger støjberg og andre også herre martin henriksen i at der godt kunne være nogle ting i det her lovforslag vi skulle kigge på

kigge på dublinforordningen men vi kunne godt

der måske er tale om en overimplementering for eksempel i forhold til spørgsmålet om at det skal have opsættende virkning det kunne man jo godt

været lige hurtig nok det har vi mulighed for at øve indflydelse på og det vil vi selvfølgelig gøre hvis det er som det er og

at gøre ved det så kommer næste fase det er jo så at sige okay det har så en opsættende virkning

hvis danmark og frankrig er blevet enige om at

person har været i frankrig før og frankrig er klar til at tage personen tilbage

i danmark er klar til at sende personer tilbage og det er frankrig der skal sørge for behandlingen af den her sag

vedkommende så klager over det

ikke tage meget mere end seksten eller tyve sekunder at vurdere

det kan ikke tage ret lang tid så spørgsmålet er jo om ikke

uanset denne opsættende virkning i virkeligheden er en illusion

så kan udlændingen blive i danmark i de næste mange måneder eller år det kan ikke tage mange splitsekunder for en embedsmand der kender lovgivningen

det når begge lande har sagt ja til at det er sådan det er så stadfæster vi den afgørelse der er truffet jeg kan ikke se andet

i praksis burde det ikke være et problem og i praksis burde man kunne ekspedere de sager lige så hurtigt som

lander på skrivebordet så vi støtter fra konservativ side lovforslaget men vi glæder os også til

er helt med på hvad der er de eu venlige partiers udgangspunkt når det handler om dublinforordningen tag det eller lad være

helt med på er udgangspunktet men vil herre tom behnke ikke give mig ret i

det så være danmark og eu men det kan også være andre

usundt forhold hvis det er man laver en mellemstatslig aftale og den ene part så bare siger det er som det er og i må tage det

skal træffes beslutning om og der siger vi fra konservativ side at vi gerne vil være med for det er faktisk en rigtig god ordning

det ændrer ikke på dansk udlændingepolitik det ændrer overhovedet ikke på dansk udlændingepolitik det er til gengæld en helt afgørende

at hvis der kommer udlændinge her som har været i

kan sende dem hurtigt effektivt derhen

de får deres ansøgning behandlet i det land forudsætningen er at vi er med i dublinforordningen selvfølgelig kan man teoretisk set lave bilaterale aftaler men det ville da være mærkeligt hvis de andre lande efter at de har lavet en forordning som de synes er god så siger nåh nej nu laver vi noget helt nyt sammen

godt tænke mig at spørge ind til hvis det forholder sig sådan at regeringen har overimplementeret direktivet vil det konservative folkeparti så være med til at sikre at man så at sige ikke overimplementerer det men bare gør det som eu kræver at man gør og ikke mere

ingen grund til at gøre det værre end det egentlig er hvis det altså er

et teknisk spørgsmål det var den ene ting den anden ting er om ikke det konservative folkeparti mener at der er noget principielt forkert i at dansk flygtningehjælp udpeger repræsentanter til flygtningenævnet og i det her lovforslag så også bliver udpeget til en form for

i en global verden i hele verdensbilledet er vi måske en lilleput

ikke et spørgsmål om hvor stor man er hvor mange kvadratmeter land man har eller

det førte ord hvis man overbeviser de andre om at det her kunne være lavet anderledes så har man muligheden når man sidder med

en enkelt ting når man sådan har lyttet lidt til debatten måske særlig

om der ikke er mulighed for at klage i dag det er der og det der også er pointen

det kan være at det er årsagen til at

de økonomiske konsekvenser af det her lovforslag bladrer helt om på bagsiden hvor der

tabel om de økonomiske konsekvenser så kan man se at

bemærkninger fremgår det at der forventes at være færre udgifter til ophold i indkvarteringssystemet

effektiv end den nuværende ordning hvor

er justitsministeriet som træffer afgørelserne og hvor der ingen klagefrister er

system som vi laver her er med til

med til at sikre at vi sandelig også kan spare penge

jeg nu ikke er helt dårligt i de tider vi

ukomplicerede sager som kan afgøres som det der hedder formandsskabssager

at den ordning der er tilrettelagt hvor alle sager får opsættende virkning i forhold til at

betyder at når det handler om de udgifter der i dag er til indkvarteringssystemet sparer vi altså penge fremover for alternativet er at fastholde den model vi har i dag

ikke er klagefrister og det er så det vi skal implementere

jeg er med på at det er regeringens holdning lige som det er andre partiers holdning at man skal implementere det her men man kan diskutere hvordan man implementerer det

sidde og være med til at afgøre klagesager og så er i en position hvor de er forsvarsadvokater for dem der klager det

klagesagsbehandling men der står jo også det som jeg har været inde på

kortere opholdstid i indkvarteringssystemet og det

det sidste her siger hvis vi kan få et asylsystem hvor folk er kortest muligt

det er til gavn for alle det mener jeg også at

til fordi den kommer til at sikre at sagerne bliver behandlet mere effektivt og hurtigere end tilfældet ville være med den

justere reglerne for samtykke til

behandling endelig og for det femte

ændringer der er puljet sammen her i ét lovforslag som vi

også i vid udstrækning har haft lejlighed til at

kunne drøfte med ministeren på de her såkaldt

vi er glade for at sundhedsministeren har valgt at videreføre traditionen med at drøfte netop forskellige etiske spørgsmål i en bred kreds hvilket jo også er fremmende

herunder mulige kompromiser

terminologi tilbage i starten af to tusind og tolv tror jeg det var

det var landsforeningen for ufrivilligt barnløse og dansk fertilitetsselskab der

at man skulle ændre lovens navn vi er stadig væk enige i den her ændring som

også det udgangspunkt at der ikke er noget som helst kunstigt ved børn hvis forældre har fået hjælp til behandling mod infertilitet og derfor støtter vi også at lovgivningen anvender begrebet assisteret reproduktion i stedet for kunstig

til forslaget om at forlænge opbevaringsperioden for nedfrosne æg ud over fem år på baggrund af alvorlig sygdom har det jo også

går lidt længere tilbage og som vi også har brugt rigtig land tid på

ret mange mennesker målt på årsbasis

ikke desto mindre er den utrolig vigtig og derfor kan vi også fuldt ud støtte at det bliver muligt fremadrettet at dispensere i situationer hvor en person er i

til slut vil jeg lige nævne at vi er enige med de høringsparter som i høringsmaterialet påpeger det problematiske i at man jo i dag kan anvende kønsceller fra et søskendedepot hvor der allerede er indberettet alvorlige bivirkninger og konstateret risiko for overførsel af arvelige sygdomme vi har rejst den her problemstilling over for ministeren men vi må

ikke har været muligt at opnå enighed om en løsning

ministeren skriver at spørgsmålet for tiden er under overvejelse det må være

og dermed også søger at finde

erkender at det ikke er nogen let problemstilling

få løst men vi synes på linje med de høringsparter som påpeger det at

problematisk i dag

de situationer hvor der er indberettet alvorlige bivirkninger og konstateret risiko for arvelig sygdom

tungere end det man jo også kan diskutere

udgangspunkt i barnets tarv

de afsluttende bemærkninger vi noterer os jo også at ministeren har foretaget en række ændringer og tilføjelser på baggrund af de indkomne høringssvar jeg skal også på vegne af de konservative som desværre ikke har mulighed for at være til stede i salen meddele at

ti procent af de børn der bliver født i danmark i dag får hjælp til at blive født altså i en assisteret befrugtning

socialdemokraterne ønsker flere børn i vores samfund derfor er det også rigtigt at vi lovgivningsmæssigt forsøger at styrke forholdene

fertilitetsbehandling i danmark som vi har haft tradition for at gøre

hvert tiende barn som fødes i danmark i dag har

må sige en bagvedliggende hjælp til at komme til verden derfor er der ikke mere noget kunstigt i at man får hjælp på den

og derfor er det også helt på sin plads at vi nu får kigget på begrebet kunstig befrugtning

reproduktion ind i stedet for

assisteret reproduktion kunstig befrugtning lyder lidt lettere for mig

vi må se om vi ikke kan komme overens med befolkningen over nogle årtier

kommer til at kalde det assisteret reproduktion det har vores nabolande mod nord gjort jeg ved ikke hvor meget held de har haft med det men

desværre er situationer hvor unge kvinder eksempelvis bliver ramt af kræft og skal have behandling med cytostatika eller strålebehandling

medføre at de efter endt behandling ikke kan producere fertile altså gode æg

derfor er det helt rigtigt at vi nu får lavet en lovgivning sådan at den behandlende og ansvarlige læge individuelt kan vurdere om den fem års grænse skal forlænges

kvinde bor sammen med en anden kvinde altså har en kvinde som partner og gerne vil have børn er det rigtig godt med det her lovforslag

vedtagelsen om et samtykke

at man undgår efterfølgende at skulle til at lave en stedbarnsadoption men også det at barnet rent faktisk fra undfangelsen har to forældre med alt hvad det kan betyde af fordele for et nyt barn det sidste jeg vil fremhæve i det her lovkompleks er at vi får fokuseret på at endnu flere sundhedspersoner får muligheden retten og pligten til at indberette hvis de kan se at børn fødes med genetiske sygdomme efter at de har fået donorhjælp til at komme til verden

flere sundhedspersoner vil helt sikkert gavne og forbedre forholdene fremover

sætter rammen op for at endnu færre fødes med genetiske sygdomme socialdemokraterne støtter det her lovforslag

naturens vej og og blive gravid

man ellers er skabt til og siden nitten halvtredserne haft det vi i dag kalder kunstig befrugtning

sætte i parentes og

det det skal hedde

lovgivning som de tidligere ordførere har

måske som kvinde har været i gang med

terapiformer på grund af kræft eller noget andet der gør at man

lægen mener det er forsvarligt nok

så meget på parforholdet at man går fra hinanden

den her samtykkeerklæring og jeg ved også at det etiske råd har sat spørgsmålstegn ved det

så vi sikrer at man altid får

her samtykke med uanset hvordan og hvorledes

noget vi hilser velkommen vi har set nogle af de historier

sæd fra forskellige private firmaer hvor man ikke har meldt ordentligt ud og hvor man har haft svært ved at finde ud af hvordan man skulle

der har været nogle genetiske fejl med det barn

hele vævsloven vi taler om men det jeg synes er vigtigt i det her er jo netop når vi taler befrugtning

kan melde ind sådan at man sikrer at der kommer de her oplysninger ind

loven som oftest skyldes det faktisk ikke at det lovforberedende arbejde er for dårligt

snarere at verden ikke står stille og at det er umuligt at forudsige alle tænkelige situationer derfor er det velgørende når partier kan samles på tværs af folketinget og gøre gode love bedre det er den situation vi har med l to og tredive som vi behandler i dag

mine kolleger fra de foregående partier har jo så udmærket redegjort for indholdet som vi i det radikale venstre kan støtte til fulde jeg vil derfor nøjes med at knytte en bemærkning til terminologien som vi jo i dag ændrer til det om ikke mundrette så i hvert fald mere korrekte og rimelige assisteret reproduktion det er godt og det er på tide som en person sagde til mig de børn jeg har fået er jo ikke kunstige børn selv om jeg har fået hjælp til at få dem befrugtningen finder sted det er menneskeligt væv og ikke et kunstigt stof der er involveret og de børn der heldigvis kommer ud af assisteret reproduktion er jo lige så levende og dejlige som alle andre

skabe en praksisændring

der med samtykke nu åbner vi ligesom op for at

tre måneder med at adoptere det barn man har været med i forløbet om helt fra starten af det synes jeg

ret vigtigt ligestillingssignal

tre måneder efter barnets fødsel

den anden part kunne adoptere det synes jeg er rigtig rigtig dejligt

hvor længe man må nedfryse æg og nu har vi sat en grænse på fem år men lægger op til at at det bliver en lægefaglig vurdering

vi støtter selvfølgelig forslaget og vi er rigtig glade for at man i fællesskab også kan

at følge nogle af de her ting for at se

der selvfølgelig ikke er tale om kunstige børn om vi så skal til at kalde dem assisterede børn i stedet for ved

tror jeg ikke men jeg synes alligevel at det er et rigtig fint signal at sige

opbevare æg i længere tid udvides hvis man har en alvorlig sygdom der bliver også fra

den her udvidelse også bør gælde for andre end dem

alle skal have en mulighed for at kunne kunne fryse

ned i længere tid der er både

gode argumenter for og imod og derfor synes jeg

er der også en rigtig vigtig ændring når det gælder samtykkereglerne det lyder meget kompliceret og teknisk

det er jo at vi fuldt ud anerkender at der er familier som består af en mor og en mor og at de får samme mulighed for at være forælder

i stedet for at de som i dag skal vente tre måneder før

bliver fuldgyldig forælder det er en ændring vi

søskendedepot og genetisk sygdom

af assisteret reproduktion at der er en risiko for at

af uanset om det er deres egne kønsceller eller der

diskussion vi også gerne vil være med til at fortsætte

er noget vi gør for at forbedre vilkårene

i danmark assisteret reproduktion som det hedder hvis lovforslaget vedtages

at man lige skal øve sig i at vende det ord rigtigt i munden personligt er jeg kommet dertil hvor jeg kalder det assisteret befrugtning så

resten af omlægningen nok skal komme ind i mit hverdagssprog over tid er jo noget der desværre er nødvendigt for barnløse par og kvinder i det her land et ønske om at få et barn et ønske om

ikke noget kunstigt over og derfor

helt på sin plads at vi fra central side her fra folketingets side signalerer at fertilitetsbehandling også kan være noget ganske almindeligt og en overhovedet ikke spor kunstig måde at komme til verden på for

de mange børn der jo gør det hvert eneste år det er ikke noget der er kunstigt

nødt til at udskyde behandlingen i de tilfælde er jeg rigtig glad for at vi kan være enige om

i forhold til ufrivillig barnløshed så følger vi med lovforslaget også op og laver lovændringer i forlængelse af forårets lovforslag om medmødre

at samtykket til behandlingen skal gives af den der bliver udsat for behandlingen men i det her tilfælde må vi

anden person den partner der også kommer til at blive forælder hvis det resultat man drømmer om kommer ud af behandlingen nemlig et dejligt barn

og derfor er det relevant at sige at begge parter skal samtykke helt i forlængelse af den lovændring der blev lavet om medmødre

som handler om sikkerheden i forhold til donoræg eller donorsæd vi skal gøre alt hvad vi kan for at følge op hvor et barn som er født ved hjælp

af sæd eller æg fra en donor viser sig at have en genetisk sygdom derfor udvider vi nu forpligtelsen til at reagere hvis man bliver gjort opmærksom på det så det ikke kun er de sundhedspersoner der har assisteret i forbindelse med behandlingen

hvis man som sundhedsperson et andet sted i vores sundhedsvæsen

betyde at vi får endnu bedre greb om det her til sidst

debatten om søskendedepot at det har vi jo drøftet på de etiske møder og det er meget skarpt set af venstres ordfører at

man skal forstå det på den måde at det er noget vi arbejder videre med

en hjemmel i lovgivningen til at fastsætte regler

de kloge hoveder der sidder samlet når alle folketingets partier deltager i de etiske møder i regi af sundhedsministeriet jo

lige for tiden er vi jo i gang med at indsamle

og det her er noget vi vil drøfte igen

så det er ganske korrekt forstået af venstres ordfører at at man kan læse det sådan

at det er vi ikke færdige med men nu har vi hjemlen til at fastsætte de regler når vi bliver klar over hvordan vi mener at de er bedst så

og så er jeg selvfølgelig parat til at svare på

spørgsmål i udvalgsbehandlingen fru liselott blixt rejste

lad os få det boret ud i udvalgsbehandlingen

for det danske erhvervsliv skaber den velstand og de arbejdspladser som er forudsætningen for det danske velfærdssamfund i venstre er vi derfor opsat på at vi giver vores virksomheder de bedst mulige konkurrencevilkår og det er grundlæggende hvad det fælles europæiske patentsamarbejde drejer sig om at forbedre vilkårene for erhvervslivet hvad betyder det så i praksis for de danske virksomheder som lever af at eksportere deres viden jo i stedet for at skulle udtage nationale patenter i alle de europæiske lande vil man have dækket fem og tyve lande med bare én ansøgning med andre ord det som i dag koster op til en

i stedet for at skulle sætte sig ind i patentlovgivning og procedureregler i de forskellige lande skal man fremover kun kende ét lovgrundlag og ét sæt procedureregler i stedet for at skulle forsvare sit patent mod krænkere ved hver enkelt national domstol

skal man fremover forsvare sit patent ét sted og så gælder dommen i fem og tyve lande i stedet for at havne i en retssal med en dommer der favoriserer den lokale virksomhed

vil sagerne blive bedømt af et internationalt dommerpanel

man fremover have en ensartet retspraksis sagt kort i stedet for at bruge penge på patentansøgninger og fornyelsesgebyrer advokater og oversættelser kan man bruge de penge på at investere i vækst og arbejdspladser

at være en del af det innovative danske erhvervsliv som jurist i virksomheder som

vælger en virksomhed som gn store nord kun at udtage patent i de lande hvor markedet er stort nok til at det kan svare sig det betyder at der er lande hvor man ikke har sine ideer beskyttet

lande hvor man så rent faktisk har et patent bruger man store summer på at forfølge patentkrænkere fordi man skal føre sager mod dem i hvert enkelt land i stedet for at gøre det ét sted og få én dom der dækker fem og tyve lande tænk hvilken forskel det vil gøre for gn store nord og for de andre store danske videntunge virksomheder

kan bruge de her penge på at investere og skabe arbejdspladser

det er her vi er inde ved kernen for spørgsmålet om eus patentdomstol handler om danske arbejdspladser ønsker vi et danmark med et innovativt erhvervsliv med en global rækkevidde

bliver vi som politikere nødt til at levere de rammevilkår

er nødvendige for at virksomhederne kan klare sig i konkurrencen for alternativet er ikke sådan som nogle forsøger at bilde os ind at de andre sætter farten ned og venter på os når vi på grund af egne benspænd ikke kan følge med alternativet er at vi sakker bagud og at nye arbejdspladser ikke skabes i danmark men i vores nabolande i forhold til en

grundloven ganske klar hvis ikke vi har fem sjettedeles flertal i folketingssalen skal spørgsmålet sættes til folkeafstemning det er ikke usædvanligt og vi har i danmark haft adskillige folkeafstemninger om vores forhold til resten af europa igennem årene i venstre

vi af den opfattelse at det kan give god mening at sætte eu spørgsmål til afstemning faktisk har vi hen over sommeren opfordret statsministeren ganske kraftigt til at sætte to af undtagelserne til afstemning når vi derfor alligevel mener

er det fordi folkeafstemninger skal forbeholdes spørgsmål som mere grundlæggende rykker ved danmarks forhold til den europæiske union altså de helt principielle spørgsmål om danmarks tilknytning til eu hvor der afgives suverænitet både i juridisk

politisk forstand

teknisk karakter folketinget har allerede afgivet suverænitet i patentspørgsmål det gjorde vi i nitten ni og firs ved aftalen om den europæiske patentkonvention

to og halvfems ved aftalen om ef patenter og senest i to tusind og fem ved ændringen af den europæiske patentkonvention alle tre gange lykkedes det at nå til enighed her i salen

det mit håb at vi trods bekymringer og indvendinger endnu en gang kan få det rigtige flertal her i salen

vil kraftigt opfordre regeringen til at arbejde for at bringe alle folketingets partier med om bord så danmark kan være med i det fælles patent

skal ministeren vide at venstre er klar vi er klar til at kæmpe for europæiske løsninger der hvor det giver mening

kunne få et enhedspatent selv om danmark ikke går med

eu patentdomstolen og svaret er meget klart ja

han fem og tyve procent af de enhedspatenter

har vi altså ikke muligheden for at have et værneting liggende i københavn man forestiller sig

altså at der skal være regionale domstole herunder en nordisk baltisk beliggende i stockholm som altså kan

en udkørende forretning til københavn

mulighederne for at påvirke regelsættet og frem for alt sender vi et signal om

være med til det her at vi ønsker at gøre det en lille smule mere besværligt at drive virksomhed i danmark end i andre lande derudover gør vi det altså nødvendigt

udenlandske virksomheder der vil sælge deres produkter i danmark fortsat at skulle tegne et dansk patent for at komme ind på det danske marked og derved gør

at patenter kan gå begge veje

har venstre forholdt sig til det

danske virksomheder skal betale til patenter

hvis vi går med i enhedspatentet og eu patentdomstolen

er det

effektivt for danske virksomheder at beskytte deres opfindelser i europa dermed handler

i sin kerne om at skabe og fastholde danske arbejdspladser dette forslag er entydigt godt for danmark den europæiske patentreform vil styrke danske virksomheder og deres mulighed for at patentere den gode idé den hjælper også hvor en dansk virksomheds patent bliver krænket og der skal føres en retssag det vil især gavne danmarks mange små og mellemstore virksomheder

den kompleksitet er forbundet med patentering på det europæiske marked eller

retssager i forskellige lande på forskellige sprog og som måske heller ikke engang har

nu har ret det vil en europæisk

ændre på vi reducerer en byrde for danske virksomheder der således vil kunne anvende flere ressourcer til at udvide produktionen udvikle nye ideer og skabe vækst og arbejdspladser det er det som det her lovforslag handler om der er to hovedelementer i lovforslaget det ene drejer sig om indførelse af en fælles patentdomstol og det andet om en frivillig mulighed for at søge et såkaldt enhedspatent i forhold til enhedspatentet er der tale om et supplement til de nuværende regler i dag kan man enten søge om et nationalt patent eller et fælles europæisk patent som så skal valideres i alle de lande det skal gælde i det siger sig selv at det er et tungt arbejde fremover får virksomhederne mulighed for også at søge

at opnå patentbeskyttelse bredt i europa danske virksomheder vil altså fremover kunne vælge at bruge de nye enhedspatenter eller gøre præcis som i dag når de søger og forsvarer

som et samlet dansk erhvervsliv og en samlet dansk fagbevægelse bakker op om det betyder at penge der i dag går fra danske virksomheder til patentagenter og bureaukrati rundtomkring i europa i stedet kan blive på danske hænder i forhold til indførelsen af den fælles patentdomstol er det i dag sådan at en patenthaver skal anlægge sag i hvert enkelt europæisk land hvor patenthaver oplever sit patent krænket sagerne skal føres ved de nationale domstole og afgøres efter de pågældende landes nationale lovgivning det tager tid og det er ressourcekrævende en fælles patentdomstol i europa vil betyde at der kun skal anlægges én sag i en tvist om et europæisk patent eller et enhedspatent ved en fælles domstol fordelen ved den ændring kan næppe udtrykkes bedre end flere danske virksomheder og erhvervsorganisationer gør i deres høringssvar nemlig at virksomhederne ikke skal forholde sig til den nationale lovgivning i det land de bliver sagsøgt i

gennemsigtighed og at patentdomstolen er med til at forbedre retssikkerheden for danske virksomheder

blev forhandlet på plads af det danske eu formandskab i to tusind og tolv der knækkede en mere end tredive årig gammel nød

stor glæde i dansk erhvervsliv dengang og nu er vi så på vippen til at afslutte hvad vi startede ifølge justitsministeriet medfører ratifikationen af den mellemstatslige aftale om en fælles patentdomstol at danmark afgiver suverænitet og derfor kræves der ifølge grundloven fem sjettedeles flertal for at lovforslaget kan godkendes det er

forhåbning at folketinget kan etablere det nødvendige flertal tre gange tidligere har danmark afgivet suverænitet på patentområdet senest i to tusind og seks og alle tre gange har vi kunnet mønstre det påkrævede flertal vi står nu i en situation hvor danmark

ved at stemme for men visse partier i folketinget

fristet til at stemme imod af taktiske hensyn frem for nationale den fristelse håber jeg ikke man bukker under for socialdemokraterne er af den overbevisning at vi skal lytte til den overvældende mængde af positive høringssvar vi har fået såvel dansk industri som lo arbejdsgivere som lønmodtagere siger ja tak private virksomheder opfinderforeninger og danske universiteter siger ja tak i fællesskab det bør gøre indtryk og det gør også indtryk på os hermed kan jeg oplyse at socialdemokraterne støtter

den bekymring som blandt andet de it professionelles fagforening

hvis vi går med i eu patentdomstolen kan vi risikere

eu patentkontoret har godkendt også bliver godkendt i danmark og dermed kan danske virksomheder

bruge en en betalingsfunktion på en hjemmeside

ikke ved det eksisterende regelgrundlag for udstedelse af patenter retsgrundlaget for udstedelse af europæiske patenter

er den europæiske patentkonventionen som danmark har tiltrådt det fremgår af den europæiske patentkonvention at software i sig selv ikke kan patenteres

klart at det indgår i forskellige produkter men retsgrundlaget og retspraksis som

kommer ikke til at være anderledes i fremtiden med den her europæiske patentreform med hensyn til det første spørgsmål

der er en europæisk patentkonvention som siger at man ikke kan tage softwarepatenter men realiteten er jo og det håber jeg at socialdemokraterne er bekendt med at eus patentkontor har godkendt at eksempelvis faneblade

socialdemokraternes partiafdelinger

kommer til at være værneting for de danske virksomheder som må have en tvist med blandt andet krænkere af deres patent

at det er frivilligt for virksomhederne

kan fortsat udtage nationale patenter i de enkelte lande de kan gøre som de plejer og dermed

den øgede omkostning som de har i dag

de får ikke de effektiviseringsgevinster

ligger i patentreformen det vil jo bare være rigtig rigtig ærgerligt og særlig når

med andre ord at selvfølgelig vil man skulle kunne patentere på eu markedet men man vil også skulle patentere på det danske marked hvis ikke danmark tilslutter sig den her patentdomstol og det er også det som egentlig er helt udslagsgivende for at sige at

helt store besparelse ved det set i forhold til at gå væk fra fra eksempelvis fem og tyve eller syv og tyve lande i eu hvor man skal søge patenterne individuelt

vil de danske virksomheder alligevel kunne drage nytte af

tilslutte sig på et senere tidspunkt efter at vi måske har fået afprøvet

de virkninger de følgevirkninger der vil være over for de danske erhvervsdrivende og de danske

der har været af fordele og ulemper ved at

være tilknyttet og være en del af patentdomstolen

vil kunne komme i en juridisk klemme specielt hvis de kommer

slagsmål med store multinationale virksomheder som har større

større juridiske afdelinger end

eksempelvis er det jo ejvind christiansen som

er dommer ved sø og handelsretten og specialist

at han frygter at især mindre danske virksomheder kan komme i klemme når den nye eu patentdomstol træder i kraft

mellem når man rejser en patenttvist retsligt

indtil der skal foreligge en afgørelse juridisk og der siger man

en år må være det der skal til og der vil den sagsøgte have omkring tre måneder til at

dokumentation som taler til fordel for

flere som har udtalt at netop

en række af de områder hvor man typisk søger patenter det kan for eksempel

komplekse situationer og man vil ikke bare uden videre kunne forvente at en sådan

er sat af til det og det betyder sådan set

hvis man er en lille virksomhed og ikke har den store interne juridiske

at være på forkant med begivenheden med sin opfindelse at være forberedt forlods så man er

på de tre måneder og det mener vi i dansk folkeparti

vil være til ugunst for de danske virksomheder det vil selvfølgelig være til fordel for de store virksomheder ingen tvivl om det men det vil være til ugunst for de mindre virksomheder vi har også noteret os at eksempelvis prosa og deres femtentusind

vi skal jo også forholde os til hvis vi går med til det her og der så kommer ny lovgivning på området hvad det så vil få af afsmittende konsekvenser på de forskellige brancher som

og der har vi altså i danmark en helt unik situation med rigtig mange små iværksættere inden for it området og de vil altså komme mærkbart i klemme og det er den vurdering som som prosa

vi skal heller ikke glemme at der er andre eu lande som har valgt at stå uden for det er der

det her med om der skal en folkeafstemning til eller ej skal vi selvfølgelig sørge for at vurdere konkret

hvad der er af positive gevinster ved det men vi skal også se på hvilke risici der er hvis man indgår i og understøtter at danmark skal tilslutte sig

derfor mener dansk folkeparti at danmark vil stå sig bedst ved at forbeholde sig retten

patentdomstolen fra dag et af i to tusind og femten

deler jeg fuldt ud den deler enhedslisten

handle med små og mellemstore danske

som man åbenbart er når det lyder fra formanden for dansk folkeparti

op med den her stigende velfærdsturisme der kommer og som giver andre byrder

den danske samfundsøkonomi og vores samfundsorden i det hele taget derfor er det jo sund fornuft at man prøver på at indgå i en dialog hvis ellers der var en dialogvilje til stede

derfor vi har prøvet på at åbne døren til regeringen og til

er vigtigst er det at man går på kompromis med en eu patentdomstol eller er det at

en balancegang og at den kan være meget vanskelig men det er nu engang den måde vi har gjort

dansk folkeparti og den tror jeg sådan set er

for vores partileder at gøre det så det er synd for jer

sidste tolv måneder om stigende velfærdsturisme problematikker om

dagpengeret og kontanthjælp su og alle mulige andre ting

vi har nogle store udfordringer og der synes vi det er helt legitimt at tage de ting ind

over for ordføreren fra enhedslisten i forhold til hvor standpunktet er

sikre danske arbejdspladser og dansk konkurrenceevne

gang dansk folkeparti var med til at afgive suverænitet i

hans kristian skibby

hvis vi skal støtte det her lovforslag må det altså bero på nogle forhandlinger med regeringen

udfordringer vi har med stigende velfærdsturisme i danmark

en interesse i at få nogle af de problemer og udfordringer

det har regeringen altså afvist og så må vi jo selvfølgelig sige jamen hvis vi ikke

lovforslag som regeringen har fremsat og det synes jeg

man tror åbenbart at folketingssalen mere

mulighed for vækst og i øvrigt nedbringelse af omkostninger for netop mindre virksomheder i danmark

går jo begge veje danskerne kan også bare søge til polen og søge om kontanthjælp eller su det er jo det vi har set refereret ganske

og så bare buldrer løs hen over en lille virksomhed

patent én gang føre én retssag i stedet for at skulle stå og

i syv og tyve forskellige lande med syv og syv og tyve forskellige

virksomheder det er ikke noget med syv og tyve lande og

på lige fod med alle mulige andre virksomheder kan søge et enhedspatent i eu længere er den egentlig ikke man

gøre det mere langhåret eller indviklet af den grund

ud fra at ordføreren også har læst de høringssvar der er kommet ind det kan jeg

kan herre hans kristian skibby ikke lige forklare hele salen og den danske befolkning

tage ordet her i dag til indtægt for noget bestemt at man

er meget omhyggelig med de pågældende citater som man tager fra dagspressen så kan ordføreren ikke bare lige bekræfte at det er sådan at adipa og dermed patentagenterne

at socialdemokraterne for en gangs skyld har valgt at lytte til høringssvarene det bruger man så som et af de helt store argumenter nemlig at man lytter til høringssvarene nu har vi haft mange lovforslag

erhvervsområdet hvor herre benny engelbrecht også har været med

høringssvar som har talt imod regeringens lovinitiativer og dem har man ikke

svar fra fagforeninger advokater virksomheder universiteter eller opfindere det er én lang liste af positive høringssvar derfor håber vi meget i radikale venstre at vi kan få et stort nok flertal

det ikke skal sendes til folkeafstemning

meget langt ude at bede danskerne om at skulle ned og stemme om noget

og som så mange mennesker organisationer og institutioner rundtomkring uden for de her mure støtter op om

er det sådan at en dansk virksomhed eller en opfinder skal tage patent i hvert enkelt land for sig

sine patentrettigheder i hvert enkelt land for sig og landene har forskellige procesregler forskellige sprog og alt

at lave ét samlet system for at tage patent og forsvare patenter i hele eu

meget billigere for virksomhederne og for opfindere og det

som der også står i høringssvarene at lave en fælles europæisk aftale for patenter er en helt oplagt opgave for eu

er netop en af de væsentlige grunde til at det er godt at vi har eu og det er godt at danmark er en del af det det er også derfor vi gerne vil have at danmark bliver en del af det her

ikke kunne lave en lokal domstol der vil ikke kunne være danske dommere hos den her domstol og vi kan ikke få indflydelse på hvordan

en domstol skal fungere

endelig er det jo sådan at danske virksomheder som eksporterer rigtig meget stadig vil skulle tage et patent ved den her domstol og i det her system men uden at vi som nation

enhedslisten er

lidt ideologisk imod patenter

lidt mere hjallerup marked i det

lidt imod patenter men hvis man får et

for alligevel

en mærkelig måde at drive politik på

mærkeligt noget at kræve at alle danskere skal ned og stemme bare fordi

vi har her og så tager stilling til det

uden at der går hjallerup marked i det

en helt oplagt god idé for danske opfindere og virksomheder det er til gavn for danmark at være med

støtter radikale venstre op om

fordi de frygter at det vil betyde en indførelse af

som kan ramme små og mellemstore danske virksomheder

de radikales ordfører ikke bekræfte at eksempelvis et faneblad

noget som er patenteret godkendt af eus

jeg nævnte at jeg formodede at enhedslisten var ideologisk imod private patenter

anden mening

at herre villumsen og enhedslisten bliver ved med at puste til den her frygt som altså ikke er sand synes jeg

jo altså at det grundlag der er og det som regeringen siger er at man

en god mulighed for at lette små og mellemstore danske virksomheders adgang til patenter med det fælles eu patent vil danske virksomheder fremover kunne nøjes med at indgive én ansøgning på ét sprog og betale ét gebyr det vil uden tvivl skabe et langt bedre udviklingspotentiale for danske opfindelser flere vil tage patent og flere nye ideer og opfindelser vil blive til i danske virksomheder og det vil på sigt betyde flere danske arbejdspladser

og hvor hurtigt en idé kan blive til virkelighed uden patentet har man selv med den bedste idé svært ved at finde samarbejdspartnere der vil investere i at realisere projektet statsministeren fremhævede for nylig i sin åbningstale et godt eksempel på en dansk opfindelse nemlig biplastret

en simpel dansk idé opstået hjemme i stuen med inspiration fra poul thomsens dus med dyrene og en succes på det danske marked og nu også forventes at kunne sælges i resten af verden

kan udvikle sig til et virksomhedseventyr og skabe vækst i

omkring en million kroner at udvikle

mod patentkrænkelser fra konkurrenter i andre lande løber de administrative udgifter til advokatbistand og oversættelser hurtigt op tallene taler for sig selv i dag koster det gennemsnitligt tohundrede og fyrretusind kroner at søge

i alle syv og tyve eu lande med et fælles eu patent vil det fremover komme til at koste fem tusind kroner

i dag skal en patenthaver nemlig anlægge sag i hvert enkelt europæisk land hvor patenthaver oplever sit patent krænket sagerne skal føres ved de nationale domstole og afgøres efter de pågældende landes nationale lovgivning det tager tid og er ressourcekrævende desuden er der risiko for at sagerne munder ud i forskellige afgørelser i de forskellige lande

med etableringen af en fælles patentdomstol kan vi gøre det enklere og billigere for virksomhederne at håndhæve deres rettigheder i europa og dermed lette de administrative byrder for de små og mellemstore virksomheder

deltagelse i et effektivt velfungerende europæisk patentsystem til at fastholde og udvikle videns og produktionsarbejdspladser i danmark

for det fælles eu patentsystem har tegnet sig er argumenterne imod således også blevet sværere og sværere at finde modstanderne af et fælles patentsystem har hævdet at vi svækker den demokratiske kontrol men faktum er at patentdomstolen nu træder i kraft efter ratificering i tretten lande uden dansk deltagelse i patentsystemet vil de danske virksomheder der alligevel søger et europæisk enhedspatent risikere at skulle forsvare sig i et system

hvor der slet ikke er danske dommere repræsenteret de indkomne høringssvar viser en markant opbakning til at danmark ratificerer aftalen og bliver fuldt ud en del af den europæiske patentreform

finder vi at patenters rolle for udviklingen af vores samfund er en væsentlig diskussion

en diskussion vi skal kunne føre inden for en fælles europæisk ramme vi hæfter os derved også ved det væsentlige faktum at patentreformen ikke ændrer på hvad der kan patenteres

en udvidelse eller en indskrænkning således vil det fortsat ikke være muligt at opnå patent på software som vi har diskuteret i salen i

overgiver suverænitet det skete i

forhandle os frem til en fornuftig fornuftig løsning i folketinget

nu taget patentsystemet og dansk erhvervsliv som gidsel i deres kamp mod eu

kristian thulesen dahl nu sætter argumentationen over styr og i stedet for ønsker at lege

eller politisk imod et lovforslag at

er useriøst men det betyder at dansk folkeparti ikke længere kan finde passende argumenter imod et fælles patentsystem

er sf opmærksom på at eus patentkontor

slet ikke berøre ham om vi stemmer ja eller nej til en

skal det ratificeres i hvert enkelt land for at opnå gyldighed

hvor danske virksomheder vælger at have hovedkontor henne fordi man ønsker at være en del af en samlet lovgivning jeg synes

og jeg synes at den reelle og vigtige diskussion i det her

patentere det synes jeg er den interessante principielle diskussion

er bange for at der vil være softwarepatenter

sf om man ikke deler den bekymring

gøre sf opmærksom på at det ikke er sådan at danske virksomheder skal bede om patent i samtlige lande

retten til software som er det vi diskuterer i dag skal man kunne patentere software nej det skal man ikke den diskussion er rigtig rigtig vigtig og skal fortsat føres

jeg synes det er langt bedre at vi tager de vigtige og principielle

at bekræfte at det faktisk er sådan at det er noget der allerede kunne foregå i dag med den nuværende lovgivning så det gode eksempel som ordføreren bruger meget af sin taletid på er selvfølgelig et udmærket eksempel

eksempel som også med den nuværende lovgivning ville kunne medføre

i det her folketing ønsker at vi får flere iværksættere i det her land at vi

skaber bedre rammer for små og mellemstore virksomheder og

er det der skal drive en udvikling det kan være vi har forskellige

de nye ideer og måder at gøre nye ting på

der ikke nogen idé i at bruge en masse penge og en masse tid

på opfindelser så jeg ønsker at det skal blive nemmere at være iværksætter i det her land for det er de gode ideer vi skal leve

i

af den her fælles patentdomstol danmark kan jo

måske bare lige for god ordens skyld skal bekræfte at det er sådan at allerede ved at vi står uden for patentdomstolen vil alle de danske iværksættere få en mærkbar konkurrencefordel

egentlig mener om man mener det ene eller det andet er for eller imod

stillingtagen til det fordi man er villig til at bytte det for noget andet jeg synes det er virkelig virkelig useriøst at der er gået hjallerup marked

små og mellemstore virksomheder kan udvikle nye produkter og ideer uden at blive jagtet af patenttrolde advokater eller store firmaer der forsøger at sikre sig et monopol derfor er enhedslisten imod dansk tilslutning til eu patentdomstolen en dansk tilslutning til eu patentdomstolen vil betyde at udviklingen kommer til at glide ud af vores hænder konkret vil uddeling af patenter blive et anliggende udelukkende for eu patentdomstolen uden at vi har

demokratisk eller traditionel juridisk kontrol det vil nemlig hverken være muligt at anke afgørelserne fra eu patentdomstolen til danske domstole eller til eu domstolen ligeledes vil

hverken folketing eller eu parlament kunne påvirke eu patentdomstolens afgørelser det i sig selv er bekymrende

særlig bekymrende fordi eu patentdomstolen formentlig vil være tilbøjelig til at følge eu patentkontorets afgørelser mere end de danske domstole er i dag det kan føre til en eksplosion af de såkaldte softwarepatenter et softwarepatent er et patent der krænkes ved at installere software på et apparat eksempelvis installere software på en computer allerede i dag har eus patentkontor godkendt omkring fyrretusind softwarepatenter eksempelvis er ideen om et faneblad som vi kender fra toppen af en hjemmeside et softwarepatent ligeledes er ideen om stavekontrol af sammensatte ord ideen om en fortrydknap

der viser at computeren tænker softwarepatenter godkendt af eus patentkontor som ikke er godkendt ved de danske domstole går danmark med i eus patentdomstol vil danske virksomheder kunne blive mødt med en storm af krav om betaling for disse eksempler når man bruger dem softwarepatenter kan lyde teknisk men det kan blive en stor hæmsko for små og mellemstore danske virksomheder

i usa her er der et advokatfirma som har taget patent på ideen om at lave scan to mail altså skanne et dokument ind og sende det til en e mail noget der gøres tusind ja nok titusind

har efter patentets udstedelse krævet tusind dollar per ansat

små firmaer som advokaterne formodede brugte scan to e mail funktionen firmaer der ofte hverken har råd til at betale titusind dollar per ansat eller til at hyre advokater til at kæmpe imod anklagen det er et eksempel fra usa men det kan lige så godt ske med fanebladspatentet i eu hvilke firmaer har ikke ansatte der bruger browsere med faneblade det kan blive en guldgrube for patentadvokater og enkelte firmaer men en belastning for alle alle andre derfor er bekymringen om softwarepatenter også stor fra mange kanter de it professionelles fagforening prosa har slået alarm og advarer mod dansk tilslutning til eu patentdomstolen af frygt for softwarepatenterne

samdatahk i hovedstaden ligeledes har den tyske forbundsdag lavet en vedtagelse der advarer mod softwarepatenter jeg synes at disse advarsler skal tages seriøst

været fremført i debatten at vi vil tabe arbejdspladser hvis

vi ikke går med i eu patentdomstolen men i realiteternes verden holder det argument ikke enhedspatentet som det også er kommet frem og bekræftet af andre partier i folketinget i dag vil have lige stor gyldighed og give lige store muligheder

vi går med eller ikke går med dermed skal danske virksomheder fremover ikke have otte og tyve forskellige patenter for at dække hele eu men blot ét patent i danmark og et enhedspatent i resten af eu med undtagelse af spanien og polen som også har besluttet ikke at gå med i eu patentdomstolen fordelene ved enhedspatentet vil altså også tilfalde danske virksomheder men derudover vil danske virksomheder uden en dansk tilslutning til eu patentdomstolen undgå patenttrolde patenttrolde store firmaer der forsøger at monopolisere viden som politiken klart dokumenterede i går kommer

eksempelvis martin wenckens der har opfundet biplastret ikke til at komme i problemer

ja eller nej i enhedslisten har vi sagt

meget klart at vi vil sige nej vi kommer til at stemme nej til

den vil skade danmark og vi anbefaler befolkningen at gøre

en europæisk patentreform

at hvilket sprog sagen skal føres på man kan også

sikre ved deltagelse i aftalen at er københavn som bliver det sted hvor sagen skal føres og det bliver også med deltagelse af danske dommere og lige netop de ting

langt større mulighed for i fremtiden at kunne

er der også andre der kan hvis man ser på topti

kan blive mødt med krav om at betale penge

da at det er relevant om den afgørelse finder sted i danmark ved en dansk domstol eller den afgørelse finder sted ved eu patentdomstolen

jeg synes det er vigtigt at det er traditionel juridisk lovgivning som ligger til grund og ikke ikke patentdomstolens grundlag som jeg frygter vil favorisere

disse virksomheder som også tilhører

virksomheder lider simpelt hen under det omkostningsåg der er forbundet med at skulle

jeg enhedslistens ordfører om at redegøre for hvordan

at man står så hårdt på sin modstand

sige nej det synes vi ikke er et patent det vil være en ekstrem belastning skadeligt for samfundet

samtlige virksomheder der har en ansat siddende og kigge

det kunne så have en indvirkning på

eu patentdomstolen vi har tidligere set at en afgørelse ved den tyske forbundsdomstol har påvirket eus patentkontor dermed vil

et mangeårigt ønske fra danske virksomheder at det bliver nemmere at få og håndhæve patenter i dag skal en virksomhed søge patent

fem og tyve forskellige lande det er meget tidkrævende og omkostningstungt der er en mangeårig tradition for at folketinget sikrer danske virksomheder lige konkurrencevilkår på dette område når det handler om virksomheders omkostninger er det en helt anden sag men på dette område har folketinget tre gange siden nitten fire og firs afgivet suverænitet mod at styrke

lovforslag handler dybest set om at sikre velstand og arbejdspladser i danmark en fælles patentdomstol er efter liberal alliances liberal alliances

et udtryk for det bedste ved det europæiske samarbejde nemlig at sikre et frit og velfungerende marked og det frie marked er kilden til vores velstand og vores høje levestandard

så det som en fælles prioritering

det vil være til kolossal gavn for dansk erhvervsliv at vi får vedtaget

vil

små og mellemstore virksomheder som ikke skal bokse med forskellige strukturer på den ene og

den anden måde men kan komme nemt igennem systemet

det store hjemmemarked vi har som man kan bruge

på de andre regioners markeder så der er ikke nogen tvivl om at det er en win win situation for danmark for dansk erhvervsliv og der er intet som helst negativt

synes at alle argumenterne har været gode

radikales ordfører gjorde opmærksom på

høringssvar ind på baggrund af det her lovforslag og der var ikke et eneste af dem

alle var for og

stille og roligt sige at spørgsmålet om hvorvidt det er en fordel eller ikke fordel

har dansk erhvervsliv jo på alle ledder og kanter

typer af erhvervsorganisationer og også de

mellemstore virksomheder som nogle partier

svaret ja og alle fagforbundene har entydigt svaret ja

man skal stå her og høre på på nogen der fremfører at det det vil være til ulempe for de små og mellemstore virksomheder

ikke

jeg hørt argumenter fra

om hvorfor det her er en dårlig idé det ene argument

hørt er at man jo bare om

nasse på alle de andre hvis de andre gør det her

vi lader de andre om at tage slæbet og ansvaret og så kan man samtidig også søge i danmark det

jeg vil også sige at hvis vi nu havde den holdning

afprøvet sager i danmark

patentdomstolen jo mulighed for at vi kan lave en regional domstol som også har en afdeling her i københavn og det må da være en fordel for en virksomhed

vil afprøve en sag at det også kan kan være her i københavn

det er svært at finde på rigtig gode argumenter for

medmindre man selvfølgelig synes at eu som sådan er en dårlig idé og at man vil benytte enhver lejlighed til

det væsentligste det væsentligste

sige nej og drille lidt og man vil

og det er jo en kræmmermentalitet som

jo godt have valgt et andet synspunkt og en

som noget meget naturligt

kigge på den enkelte sag inden

have noget på socialområdet eller eller hvad man

hvis det var en lille uskyldig sag men det her drejer sig om at man i fuld alvor vil spørge hele befolkningen i forbindelse med en folkeafstemning og at man faktisk også vil genere dansk erhvervsliv

lige så naturligt det er for dansk folkeparti

stort flertal i folketinget jeg håber

men ellers er der jo ikke nogen andre og så må

hvorfor skulle der så være hold i det det er sådan lidt den sædvanlige taktik vi har inde på det her område at der nok på

tidspunkt er et eller andet galt bare fordi det har med eu at gøre og det er altså ikke altid

tror jeg nok at skulle afbureaukratisere

også ting i forslaget der lever op til efter gældende regler

store virksomheder afgive oplysninger om deres samfundsansvar i årsrapporten de virksomheder der er tilsluttet fns global compact

kan imidlertid nøjes med det og skal ikke give oplysninger om samfundsansvar i årsrapporten men virksomheder som vælger at følge den internationalt anerkendte standard for

kan derimod ikke undtages det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt og det er fornuftigt at få rettet op på det vi kan selvfølgelig støtte at erhvervsstyrelsen får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på det her område også sådan at

mere fleksibel adgang til at anerkende relevante internationale standarder for afrapportering om samfundsansvar

element i forslaget

det er nemlig et som ministeren har skrevet af efter venstres beslutningsforslag fra sidste år og det drejer sig om at danske virksomheder skal have mulighed for at kunne aflægge årsrapport udelukkende på engelsk det er en reel administrativ lettelse for en række virksomheder virksomheder hvor det daglige kommunikationssprog er engelsk eller som relaterer sig til det engelske marked eller til engelske kunder eller på anden måde kun har engelsk som kommunikationssprog det synes vi er godt at ministeren har taget til sig

vi gerne kvittere for men der er altså også noget mindre godt

intentionen om at afbureaukratisere tværtimod

det foreslås nemlig at præcisere at de nye selskabsretslige regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

i december sidste år også skal omfatte modervirksomheder der ikke selv er store men som er modervirksomhed for såkaldt store koncerner

det forslag blev vedtaget før jul sidste år og vi stemte imod det

det var udtryk for unødigt bureaukrati og fordi vi i og for sig heller ikke troede på eller var tilhængere af de intentioner der lå bag vi vil gerne have kvinder i virksomhedernes bestyrelser vi vil også gerne have flere men

en naturlig måde og uden at man bruger tvang og også uden at man påfører virksomhederne unødigt bøvl og bureaukrati ved at de skal udarbejde politikker og indrapportere herom kontinuerligt det skal foregå på den naturlige måde som det nu sker på når man rekrutterer til en bestyrelse det er et forkert forslag der blev vedtaget sidste år før jul efter vores opfattelse og det er med til at give virksomhederne unødigt bureaukrati og det er jo det modsatte der er opgaven og reglen bliver jo ikke bedre eller mindre bureaukratisk af at man udvider dens bestemmelsesområdes omfang det her forslag

udtryk for to skridt frem og et tilbage

derfor vil jeg spørge ministeren her i dag om ministeren er indstillet på at at dele forslaget op i to sådan at der bliver et selvstændigt forslag

ministeren er inde på

præciseringen af de selskabsretlige regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelserne i virksomheder

tilbage i det her forslag med de ord kan jeg sige at vi vil være kritiske over for det her i behandlingen i udvalget

på militæret som vi har accepteret der synes jeg da nok at vi tager det sure med det

gerne forme rammevilkårene for danske virksomheder sådan at de får mest muligt ud af deres potentiale derfor skal danske virksomheder ikke trækkes med unødvendigt bureaukrati

nedsatte regeringen i to tusind og tolv virksomhedsforum

det beslutningsforslag som herre kim andersen omtalte og et af de allerførste forslag

kom ind til virksomhedsforum var

engelsk som vi behandler nu

virksomhedsforum har foreslået at det skal være muligt for danske virksomheder at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk og ligesom regeringen tidligere helt eller delvist har gennemført fem og firs procent af de forslag som virksomhedsforum har foreslået ja så har vi altså besluttet at gennemføre dette forslag forslaget skulle meget gerne gøre det lettere at aflægge årsregnskab for de danske virksomheder der i dag har omfattende handel med udlandet eller som er datterselskaber af udenlandske koncerner hvor koncernsproget er engelsk det er nemlig sådan i dag at årsregnskabsloven stiller krav om at årsregnskaber udarbejdes på dansk men de førnævnte virksomhedstyper bliver ofte afkrævet årsregnskaber på engelsk af deres moderselskaber eller deres udenlandske samarbejdspartnere nu gør vi det altså muligt at aflægge rapporten udelukkende på engelsk og det er en fin sidegevinst at det vil være med til at gøre danmark til et endnu mere attraktivt investeringsland med lovforslaget

får vi også lejlighed til at præcisere en

om kønsmæssig sammensætning i virksomhedsledelser vi får også ryddet en

er det sådan at store virksomheder kan lade være

give oplysninger om deres samfundsansvar i deres årsrapport hvis de er tilknyttet fns global compact og afgiver en årlig fremskridtsrapport direkte til fn men virksomheder som følger denne internationalt anerkendte standard for ikkefinansiel rapportering fastsat af

det er jo naturligvis uhensigtsmæssigt det er en ekstra administrativ byrde for virksomhederne derfor vil vi gerne anerkende en mere fleksibel adgang til internationale standarder for rapportering om samfundsansvar det gør vi ved at foreslå at virksomhederne får en udvidet mulighed for at anvende internationalt anerkendte rapporteringsformer og standarder

letter dette forslag de danske virksomheder for bøvl og regler så de kan koncentrere sig

de er bedst til og så får vi samtidig slået et lille slag for en mere alsidig kønsmæssig sammensætning også i ledelserne for mindre modervirksomheder og det er jo sådan set ganske nyttigt og også noget som vi her i folketinget generelt er ret optaget af det er

ministeren valgte at få specielt det

sat på og behandlet for sig selv

vælge kun at aflægge deres årsrapporter på

ikke har den helt store økonomiske effekt

set i forhold til at det jo typisk er store virksomheder som

slipper for at lave en rapport på dansk og vi synes jo

bruger det danske sprog til at synliggøre hvad det er for en virksomhed de driver

en årsrapport på dansk hvis man skulle overveje at

en virksomhed eller investere i virksomheden i øvrigt så det er ikke et forslag som dansk folkeparti

det andet af de tre forslag

mellem de internationalt anerkendte rapporteringsformer

vi nok også kunne støtte det hvis erhvervsministeren

tilføres øget ministerbeføjelse til at indføre

ved bekendtgørelser på området

gives det sidste er så det

med at begynde at blande den kønsmæssige sammensætning af ledelsen af danske virksomheder og bestyrelserne i disse sammen med

det her lovforslag som omfatter andre elementer

en rigtig dårlig lov som regeringen fik gennemført og som

have lov til at vælge sin bestyrelse og sin direktion ud fra evner erfaring og kunnen men skal tvinges til

så videre ud fra en kønsmæssig betragtning

ligelig fordeling mellem kønnene vi er faktisk den overbevisning at

interessepunkt at vide at grunden til at de har fået et job eller en bestyrelsespost er at de er kvinder og ikke at de har erfaring

kunnen til at udfylde den rolle som ligger i

vil vi ikke afvise at vi kunne finde

internationalt anerkendte rapporteringsformer det

det var mig der havde ansvaret for det kan sige at det var bøvlet

fordi man netop skulle lave det på to sprog og det skulle være certificerede oversættelser så hvad i alverden er det der gør at herre skibby kan se at det her ikke skulle være et problem i

når man læser høringssvarene igennem som jeg kan forstå at herre skibby også går meget op i ikke nogen steder hvor der er nogen der nævner at det ikke skulle være et problem faktisk støtter

det er altså i vores optik helt forkert at gå ind og vælge at man i danmark ikke skal kunne læse en årsrapport på dansk i nogle af vores allerstørste virksomheder i danmark som også har en kommerciel interesse uden for de danske grænser det er ikke en ret stor omkostning for en stor virksomhed

få lavet en sådan årsrapport når man nu alligevel har den på det andet sprog dansk og engelsk er nogle af de

så derfor ser jeg det ikke som den helt store revolution at vi siger nej tak

vi har netop brug for at stadig flere små og mellemstore danske virksomheder kommer ud internationalt og derfor vil der blive stadig større behov for at lave årsregnskaber

er klar over at det som myndighederne først og fremmest er optaget af når de får en årsrapport er at kigge tallene igennem jeg går ud fra at tallene vil være identiske uanset om de er skrevet på dansk eller engelsk jeg kan simpelt hen ikke forstå hvorfor dansk folkeparti på den ene side kan sige at de er optaget af små og mellemstore virksomheder

eller om det handler om årsregnskaber på engelsk som det

er dybt fjendske over for erhvervslivet jeg kan simpelt

med hensyn til danske aktionærer og danske investorer

og det er altså med al respekt ikke en ret stor økonomisk udfordring for nogen som helst virksomhed at lave en årsrapport på dansk det er et sprog som de fleste i danmark faktisk

er fint at det hele foregår på engelsk derfor er det jo et tilvalg men vi synes

at det er fint at de danske virksomheder laver deres årsrapporter på dansk i danmark

er sund fornuft at man kan få sin årsrapport

vi synes også det burde være sådan i danmark at man kan få en årsrapport på dansk og så er det altså en utrolig lille administrativ diskussion det er ret få midler der skal til for at lave og tilvejebringe en rapport i danmark på dansk

lave en dansk det kan man selv vælge som virksomhed regeringen har nedsat det

her såkaldte virksomhedsforum som er en række organisationer og virksomheder der kan komme med anbefalinger til hvordan vi kan lette de administrative byrder det synes vi i radikale venstre er en rigtig vigtig indsats fordi der

desværre er mange administrative byrder et af de forslag der er kommet

virksomheder der ikke skal bruge den danske årsrapport til noget

stedet for kun lave den på engelsk

synes vi er helt rimeligt og vi kan

kun støtte op om at vi laver den forenkling så indeholder loven også nogle

nogle tidligere love vi har vedtaget omkring samfundsansvar og

kønsfordelingen i bestyrelser skal ind i

forpligtet til at udfærdige en årsrapport på dansk det eneste de virksomheder reelt får ud af deres anstrengelser er dobbeltarbejde og dobbeltudgifter til ingen verdens nytte

det er vi også i sf indstillet på at gøre

vi ikke at ændringen vil få nævneværdige negative konsekvenser blandt andet fordi mere og mere kommunikation i flere og flere danske virksomheder i forvejen foregår på engelsk uden at det har givet anledning

er vi rigtig godt tilfredse med lovforslagets præcisering af reglerne omkring den kønsmæssige sammensætning i ledelsen vi synes jo altid at man i virksomhederne så vel som i samfundet generelt skal stræbe mod ligestilling mellem kønnene sidst men ikke mindst er vi helt på linje med lovforslaget i spørgsmålet om reglerne for virksomheders oplysninger om samfundsansvar vi synes det skal være muligt at benytte sig af alternative internationalt anerkendte standarder for afrapporteringen hvis det giver mening for den enkelte virksomhed uden at virksomhederne pålægges yderligere administrative byrder

og det synes vi i sf man bør tilstræbe

eller i det lokalsamfund som virksomheden er en del af kan også have gode grunde til at orientere sig i årsrapporten

ikke nødvendigvis forstå kompliceret engelsk derfor mener

at der skal være krav om at den danske udgave af en årsrapport foreligger den del af forslaget kan vi altså

at man skærer den danske model væk til gengæld kan vi godt bakke op om lovforslagets anden del det er fint at moderselskabet til store koncerner også bliver omfattet af kravet om at der skal opstilles et måltal for andelen af det køn som er dårligst repræsenteret i bestyrelsen forslagets tredje del som giver mulighed for at virksomhederne kan

om deres samfundsansvar på flere måder end i dag synes vi også er okay

dette forslag også en del af las afbureaukratiseringskatalog ønsker regeringen

regeringen velkommen til at gøre brug af dette katalog som er udarbejdet sammen med de store erhvervsorganisationer dette lovforslag indeholder imidlertid også et andet forslag som trækker

om at give mulighed for at anvende internationalt anerkendte rapporteringsformer og standarder

en god idé det har vi arbejdet med i nogle år det vil lette livet for en del virksomheder så selvfølgelig kan støtte det men ligesom flere andre oppositionspolitikere har været inde på i dag forstår vi simpelt

mænd og kvinder i det her forslag

det vil være til gavn for alle uden undtagelse men den rigide måde som man har gjort det på fra regeringens side kan vi

ikke støtte at det er en del af l tre og tyve og vil opfordre til at man deler forslaget op i to så de to dele vi kan støtte

den del som handler om den kønsmæssige sammensætning af

bare ikke af de samme lader det til

jeg ikke kunne berolige nogle af ordførerne lidt

på venstre og konservative og

del der handler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og de ændringer vi foreslår

nye regler på dette område det der så er sket er at efter den her lovs

formuleret så det ikke er helt klart for små og mellemstore modervirksomheder der laver koncernregnskab for en stor koncern om de vil

ikke at flere virksomheder end tidligere omfattes af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

teknisk justering af et tidligere forslag

at fremme det forslags egentlige intention og ikke et spørgsmål om at man lige pludselig

lovgivning i den her forbindelse så det er baggrunden for

der altså ikke er tale om en helt ny lovgivning her men kun en præcisering

vil gerne drøfte med ordførererne og udvalget

det her måtte være være til gengæld står det selvfølgelig klart at hvad angår

til virksomhederne at de selv kan bestemme hvilket sprog

igen med baggrund i at virksomhedsforum har

synes det er ærgerligt at man ikke vil tilslutte sig det men

interesse i at kunne forstå

bemærkningerne til årsregnskabet med mere der findes også folk i lokalsamfundet

større industrivirksomheder som er dominerende i lokalområdet

kan have en meget meget stor og væsentlig interesse i at vide hvad der står i årsregnskabet og hvilke overvejelser virksomheden

mener jeg at man stjæler demokratiske muligheder fra folk der ikke kan lære engelsk

kommer de typisk op i samarbejdsudvalg eller bestyrelser hvor vi har sikret

det vil sige at der har man jo også mulighed for at orientere sig på dansk

meget praktisk redskab

det vigtige politiske skridt det er at følge med i et årsregnskab

kommende fyringer eller kommende nyansættelser ændringer i strategien og så videre

ikke det kan nedgøres til at tallene ikke oversættes til engelsk der er reelle politiske

udvikling har været når man skal sidde og forhandle løn eller andet man kan diskutere

generelle strategi men der er det også fuldt ud muligt uanset hvilket land folk befinder sig

også via de ordninger vi har lavet om medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og andet at orientere sig fint på sit eget sprog det her vil ikke være noget

punkt bare give ordførerne den oplysning at vi

har haft en ret grundig drøftelse af den

jeg skal ikke forholde mig til de konkrete ønsker her men vi har det problem at vi er meget bange for at hvis den tendens der har været den seneste

med at dele lovforslag under behandlingen hernede i folketingssalen

så sker der simpelt hen fejl i lovgivningen i et omfang som

med både udvalgsmedlemmer og ministre

det er både et spørgsmål om hvor mange ting ministrene putter ind i et lovforslag og det er også et spørgsmål om hvor vigtigt det egentlig er at få delt nogle lovforslag af hensyn til stemmeafgivningen i forhold til den risiko

der er relativt forskelligartede

beskæftiger sig med skattepolitik altid være bekymret for og det kan man vel også med

det lovforslag her med de mange titler der er i det

at det er en række forskellige ændringer der foreslås det er relativt begrænsede ændringer og jeg kan godt

adgangen til denne mulighed

med forslaget også foreslås at gælde hvis selskaberne ikke bare er

det er ganske fornuftigt at udvide denne mulighed forslaget indeholder også en mulighed for

sammenlægninger af skattepligtige og skattefrie

igen lyder det jo ganske fornuftigt at der gives friere rammer for vandsektoren fremadrettet hvorvidt den foreslåede model er helt optimal kan høringsfasen godt give anledning til at

et godt skridt vi må se om om der bliver noget i udvalgsarbejdet der gør at vi skal skal anskue det anderledes men men det må vi tage under under udvalgsarbejdet energinetdk

kan med forslaget foretage skattefri tilførsel af aktiver

blive udvidet til også at gælde folkepensionister i udlandet på samme måde som skattestoppet for ejendomsværdiskatten også gælder for danskeres bolig i

betyder forslaget at nedslagsreglerne også skal gælde for pensionister der har bolig i danmark men ikke bor i danmark alt i alt

det lidt blandede bolsjer som ikke giver anledning til at jeg kan

indlede en stor ideologisk tale

det bliver vanskeligt på baggrund af dette men det er små justeringer hen ad vejen som ser ganske fornuftige ud og det indeholder faktisk også en lille skattelettelse så det er

eu retten det første element

handler om selskaber i eøs lande der ikke samtidig er medlemmer af eu selskaberne fra eøs lande

får med lovforslaget samme adgang til at deltage i skattefri fusioner spaltninger og tilførsler af aktiver som selskaber i

det er vigtigt at understrege at deltagelse i skattefrihed gøres betinget af at de pågældende selskaber i eøs landene svarer til danske aktie eller anpartsselskaber og at der mellem danmark og

eøs land hvori selskabet er hjemmehørende er indgået en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

kontrollere transaktioner danmark har for eksempel sådan en aftale med liechtenstein og de danske skattemyndigheder kan således indhente skatteoplysninger fra liechtenstein i det omfang et selskab eksempelvis fusioneres i liechtenstein

det andet element handler om folkepensionister med bopæl i udlandet

af såvel danske som udenlandske ejendomme pensionister med bopæl i danmark kan få nedslag i den årlige ejendomsværdiskat på fire promille af beregningsgrundlaget dog højst seks tusind kroner for en helårsbolig og to tusind kroner for en fritidsbolig men folkepensionister med bopæl i udlandet kan ikke med den nugældende lov

sådan at nedslagsreglerne også gælder for folkepensionister og også kommer til at gælde for personer med bopæl uden for danmark det tredje element i lovforslaget handler om vandforsyning

er det ikke muligt at sammenlægge et lille skattefritaget vandforsyningsselskab med et stort skattepligtigt vandforsyningsselskab uden at det har skattemæssige konsekvenser for det modtagende vandforsyningsselskab det ændrer vi med det her lovforslag der indføres nemlig adgang til at foretage skattefrie sammenlægninger af skattepligtige og skattefrie vandforsyninger med forslaget vil det blive økonomisk mere attraktivt at etablere større enheder inden for vandsektoren og det vil forhåbentlig bidrage til en mere effektiv

er vigtigt at understrege at forslaget er udformet på en måde så der opstilles et værn mod at den modtagende formue kan danne grundlag for fradrag ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst det fjerde og sidste element i lovforslaget handler om energinetdk

får mulighed for skattefrit at tilføre aktiver ved

der er omfattet af fuld selskabsskattepligt til danmark formålet med det her er at ligestille energinetdk

og kollektive elforsyningsselskaber i skattemæssig henseende ændringen giver energinetdk

samme muligheder for at gennemføre skattefri tilførsel af aktiver som i andre selvstændige offentlige virksomheder det betyder at beskatningen af de fortjenester der konstateres ved overdragelsen vil blive udskudt til det senere tidspunkt hvor det modtagende selskab afstår de overdragne aktiver og passiver alt i alt

ændringer i skattelovgivningen men nogle fornuftige ændringer

det er meget forskellige elementer der indgår i

også godt sige jeg synes det er en uskik at man især fra skatteministeriets side

og som overhovedet ikke har noget med hinanden at gøre det ville især klæde skatteministeren at lytte efter når han bliver kritiseret men det har han så ikke tid til

til hvert eneste af de punkter der er her i

punkt i lovforslaget handler

som ikke er medlem af eu på en måde sådan

dekret fra eu og det er jo normalt ikke noget dansk folkeparti lader

til punkterne ud fra det materielle indhold og der synes vi

meget fornuftigt at eøs landene som ikke er medlem af eu

sidestilles med med selskaber i andre eu lande dansk folkeparti går jo meget ind for det nordiske samarbejde derfor ser vi meget frem til

med eu lande så det er et punkt som vi kan støtte så har eu også været inde og blande sig i hvem

meget sympatisk i dette tilfælde

handler det så om at eu kræver at

folkepensionister her i danmark

eu skal blande sig i det er noget som skal reguleres af danmark det er sådan at vores skattelovgivning er noget vi selv vil bestemme i danmark

i dansk folkeparti ser vi det på den måde at hvis man

en ejerbolig i danmark og en bopæl i udlandet

råd til at betale ejendomsværdiskat så vi kan egentlig ikke tilslutte os at der kommer

folkepensionister med bopæl uden for danmark de to andre elementer i lovforslaget som handler om

fusioner inden for vandsektoren mellem skattefrie og skattepligtige selskaber synes vi lyder ganske

at vandselskaber kan fusionere dermed skulle man

billigere vand på længere sigt så der er fuld tilslutning til det

ja til tre ud af de fire elementer her i lovforslaget

skatteministeren om at give tilsagn om at man opdeler lovforslaget her nu ved jeg

emnet før men jeg vil alligevel bede om

for os om at vi kan komme til at stemme ja til de elementer som vi kan tilslutte os og nej til det element som vi ikke bryder os om

dermed kan man så også sige at vi adskiller de forskellige temaer i lovforslaget fra hinanden

de temaer der handler om fusionsskatteloven og selskabsskatteloven

kan få sit eget lovforslag

stemme nej til lovforslaget

ejendomsværdiskat mens et andet folkepensionistpar der har et sommerhus i danmark

få nedsat ejendomsværdiskat på deres sommerhus hvorfor er det

alderdom har valgt at bosætte sig i udlandet det kan jo være af alle mulige grunde vejret kan være bedre for helbredet og børnene kan være flyttet til udlandet

have den samme skattemæssige retsstilling som det folkepensionistpar

ejendomsværdiskat er en social ordning som sigter på

kan blive boende i deres boliger

den her bestemmelse hvis man har råd til at have flere boliger en i danmark og en i udlandet så derfor vil man sandsynligvis falde uden for

at de borgere som påberåber sig retten til til det her nedslag

rent faktisk har en indtægt som

af det her lovforslag så i stedet for

fusioneringsret også

bekymrede for

være berettiget til at fusionere og hvad man så

en skattefri omstrukturering med deltagelse af danske selskaber men vi slipper jo netop ikke mulighederne for at kontrollere de pågældende transaktioner fordi lovforslaget betinger at der skal foreligge en aftale om udveksling af skatteoplysninger med det pågældende

det bringer mig videre til at sige at der jo er mange spændende sager på

national stat i en globaliseret verden med globale virksomheder

jeg ellers ikke ville have så meget at sige til lovforslaget heroppefra da der er blevet redegjort rigtig godt

de pensionister med lav indkomst der vil få noget ud af det

der er to grunde til at det ikke er traditionelt den første er

det mest traditionelle for skatteministeriet er at vi skal stå her og diskutere nye skatteforhøjelser nye stramninger

er at skønt der er fire punkter i

er en stramning normalt når der en gang imellem med sjældne mellemrum kommer lempelser fra skatteministeriet

pakket sammen med nogle stramninger sådan at

kan stemme for det ene men bliver nødt til at stemme imod det andet og så ved man ikke rigtig hvad man

i de fire hovedoverskrifter som som forslaget omhandler

kan støtte det er alle sammen positive tiltag

som fremmer et friere erhvervsliv giver borgerne nogle flere rettigheder

bedre mulighed for at udvikle noget virksomhed også i nogle interessante selskaber

folkeparti kan støtte

mikkel dencker var lidt kritisk over for de nedslag der er for folkepensionister igen synes jeg utraditionelt at herre ole birk olesen gav en udmærket forklaring på hvorfor det er fornuftigt i det her lovforslag skal bare henvise til herre ole birk olesens udmærkede redegørelse

vi kunne opdele lovforslaget det vil jeg ikke tage stilling til her jeg hørte jo formandens reprimande før så jeg tror vi er nødt til at diskutere i

være nogle af elementerne man synes bedre end andre og nogle man slet ikke bryder sig om